marie krarup

beslutningsforslag nummer hundrede og to og halvtreds

beslutningsforslag nummer hundrede og fire og halvtreds og

beslutningsforslag nummer hundrede og fem og halvtreds

nummer b en hundrede og halvtreds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

krag morten marinus helge vagn jacobsen pernille vigsø bagge ole birk olesen mike legarth og uffe elbæk og der kan stemmes nu

jeg slutter afstemningen

hundrede imod stemte

vi få lidt mere ro

af b to og halvfjerds så giver jeg ordet til

en generel undtagelse for kravet om digital selvbetjening som jeg tidligere har nævnt her i salen er der imidlertid forskel på digital post

digital selvbetjening det er sådan at en borger kan fritages generelt for digital post fordi borgeren jo uopfordret og også uventet kan modtage breve fra det offentlige i

er det vigtigt at sikre at borgeren er i stand til at anvende digital post

der opstillet nogle konkrete fritagelsesgrunde og det kan blandt andet være manglende adgang til computer i eget hjem sproglige barrierer og fysiske eller kognitive handicap med digital selvbetjening er det derimod

og kan borgeren i den situation ikke anvende digital selvbetjening skal borgeren derfor henvende sig til den ansvarlige myndighed her foretager man så en vurdering af hvorvidt borgeren skal undtages fra kravet om digital selvbetjening under hensyntagen til borgerens evner og situation

her er det sådan at borgeren kan modtage vejledning og få udleveret en eventuel en eventuel papirblanket det giver imidlertid ikke sig selv at man fordi man for eksempel ikke har en computer i hjemmet ikke kan anvende digital selvbetjening i borgerservice på biblioteket eller hos

også borgere som løbende tilegner sig de nødvendige it færdigheder heldigvis da og her kan digital selvbetjening og den hjælp man kan få til det

være en motiverende faktor

altså også forskel på selvbetjeningsløsningerne der er nogle borgere som kan have svært ved at tjekke deres digitale post eller gennemføre en kompleks

forskel på reglerne om fritagelse

jeg har bemærket at det

i forlængelse af en kritik som blev rejst tilbage i januar måned af blandt andet aalborg kommune

har digitaliseringsstyrelsen drøftet reglerne om undtagelse nærmere med kommunerne kl og udbetaling danmark resultaterne af de drøftelser

at reglerne om undtagelse som i øvrigt har eksisteret siden to tusind og tolv på langt de fleste områder har fungeret nemt

synes at skyldes det tidsmæssige sammenfald der er mellem overgangen til digital post den første

to tusind og fjorten og indførelsen af digital selvbetjening på nogle af udbetaling danmarks områder den første december to tusind og fjorten sammenholdt med krav om indberetning

til udbetaling danmark i januar to tusind og femten det

vi kan forstå på kommunerne er at tilstanden allerede nu nærmer sig det

henvendelser fra før indførelsen af digital post tilbagemeldingen fra kommunerne

jo også vist at der kan være nogle reelle udfordringer på de områder som er overdraget til udbetaling danmark og hvor der blev indført krav om digital selvbetjening den første december to tusind og

her vil borgeren typisk henvende sig til udbetaling danmark hvis han eller hun har behov for hjælp til at søge ydelser der administreres af udbetaling danmark

skal han eller hun søge om undtagelse hos kommunen før man kan henvende sig ikkedigitalt til udbetaling danmark

da gerne medgive at på det punkt måske er nogle ting som kan gøres lidt smartere

er socialministeren kommet med et ændringsforslag til lov om udbetaling danmark og det sker i forbindelse med behandlingen af lovforslag l

at borgerne fremover oplever et mere fleksibelt system

udfordringer i særlig grad ser ud til at eksistere på områder som

oplyse at der løbende bliver fulgt op på implementeringen af den fællesoffentlige

og at det i forbindelse med udarbejdelsen af den kommende digitaliseringsstrategi også vil indgå hvorvidt der er behov for yderligere ændringer fremadrettet beslutningsforslagets anden del handler om at give kommunerne mulighed for at udstede permanente fritagelser for digital post og der kan jeg oplyse at det allerede er tilfældet i dag det blev således i forbindelse med indførelsen af obligatorisk digital post for borgerne muligt for kommunerne at give permanente fritagelser for digital post

det sådan at over en halv million borgere er fritaget for digital post

rigtige og at vi arbejder på at løse de reelle udfordringer også på det her felt

på nuværende tidspunkt ikke anledning til at fravige de grundlæggende principper der ligger bag den hidtidige model for undtagelse

at søge de ydelser som de ellers har krav på fordi de ikke kan finde rundt i det her

at her er en borger som ikke er i stand til at benytte sig af for eksempel digital post det kan

har en computer ikke har internetadgang eller af en

så gælder det jo også i alle mulige andre sammenhænge

har brug for at kontakte myndighederne så det ville jo være lettere

for kommunerne for den sags skyld hvis man kunne nøjes med at behandle den her sag én gang frem for hver eneste gang

behov til den offentlige sektor derudover forsøgte jeg også at redegøre forholdsvis grundigt for at det netop er en sag vi har forsøgt at udrede sammen med kommunerne og det er jo lovgivning der er blevet til på baggrund af en fælles offentlig digitaliseringsstrategi som

der ikke noget der står i vejen for at man alligevel benytter sig af den

mulighed fratager man jo ikke borgeren men man slipper for den situation at kommunerne skal sagsbehandle det her gentagne gange

og komme omkring i samfundet skal ned på borgerservice gentagne gange for at bede om en fritagelse

jo har fået en langt nemmere adgang til at kommunikere med den

nu er det jo i vidt omfang noget man kan klare i døgnets fire og tyve timer man kan klare det hjemmefra førhen var det begrænset af åbningstider og det krævede et fysisk fremmøde i mange tilfælde

stor forskel på dem jeg gerne understrege at jeg er enig med forslagsstillerne i at det er vigtigt at der er mulighed for at blive fritaget

begge dele sådan er det og sådan skal det også blive ved med at være men det bør ikke ske automatisk jeg tror ikke at det er til borgerens bedste at man automatisk bliver fritaget for den digitale selvbetjening hvis man bliver fritaget for

post ved den digitale post modtager borgeren oplysninger som borgeren ikke på forhånd ved hvad handler om det vil altså sige at man for det første måske ikke er opmærksom på om der er kommet post til en

for det andet og i denne sammenhæng måske endnu vigtigere

kan altså indeholde oplysninger af meget privat karakter som for eksempel ens sundhed sygdom eller økonomi oplysninger som man måske ikke har lyst til at dele med sin nabo eller sin datter eller hvem man nu ellers ville kunne få til at hjælpe sig derfor har det været vigtigt for os at man

den digitale post så man dels får posten leveret og altså ikke risikerer at gå glip af noget der ligger i ens

man deler hvilke oplysninger med men det er altså noget helt andet end den digitale selvbetjening i den digitale selvbetjening laver borgeren en aktiv handling hvor man for eksempel søger om boligstøtte anmelder flytning indskriver

en daginstitution eller skole eller måske skifter læge handlinger hvor man selv kan afgøre om man ønsker hjælp fra en pårørende eller en bekendt derfor giver det ikke mening at de to løsninger skal være slået sammen

beslutningsforslaget det er dog vigtigt for os at der er mulighed for at blive fritaget for begge dele hvis det er det der er borgerens behov

også muligt at blive undtaget fra digitale selvbetjeningsløsninger eller få hjælp til det ved fra gang til gang at henvende sig til den ansvarlige myndighed præcis som man har gjort hidtil dog kan man blive fritaget for hele ydelsesområder som for eksempel udbetaling danmark men som nævnt

mener vi i regeringen ikke at der automatisk skal ske en fritagelse for digital selvbetjening samtidig med fritagelsen for digital post til det er områderne ganske enkelt alt for forskelligartede men vi skal som finansministeren også nævnte altid se på hvordan vi kan gøre det mest mulig fleksibelt på den baggrund kan socialdemokratiet ikke støtte

eller skal jeg bare gøre det for dig

tager jo beslutningen lige her og nu og på stedet

søge om fritagelse det samme sted mange gange

gå i retning af at få det gjort mere fleksibelt

medmindre du har lyst til selv at gøre noget af det i dag

opstå fra tid til anden det medgiver jeg gerne men jeg tror

mulighed for at lade borgerne blive fritaget for digital post uden nogen tidsmæssig begrænsning venstre har den holdning at overgangen til digital selvbetjening skal være glidende og vi skal naturligvis passe på at vi ikke løber så hurtigt at visse dele af befolkningen bliver sat af derfor vil det for nogle personer være nødvendigt at blive fritaget fra digital selvbetjening men det må efter venstres mening komme an på en konkret vurdering fra gang til gang af borgerens mulighed for at anvende den digitale selvbetjeningsløsning det er i dag sådan at der i lovgivningen om digital selvbetjening er taget højde for at nogle borgere ikke kan anvende digital selvbetjening det foregår på den måde at borgeren henvender sig i borgerservice i kommunen hvor der så bliver foretaget en vurdering af om borgeren kan benytte den pågældende selvbetjeningsløsning eller ej hvis borgeren ikke kan det

udleveres en papirblanket og det svarer jo til hvad man gjorde før vi indførte digital selvbetjening så jeg har svært ved at se at det skulle være til besvær og ulempe for borgerne

ellers mener desuden er det jo sådan at en konkret vurdering af borgerens mulighed for at anvende digital selvbetjening fra gang til gang sikrer en stor fleksibilitet det betyder at en borger som for eksempel ikke er i stand til at anvende en kompleks selvbetjeningsløsning ikke dermed per automatik kan udelukkes fra at anvende en mere simpel løsning på et andet område dermed undgår vi at udelukke folk fra at bruge den digitale selvbetjening hvor det kan lette deres hverdag og det er årsagen til at reglerne er som de er baggrunden for at en borger generelt kan fritages fra digital post er at borgeren uopfordret kan modtage breve fra det offentlige

det vigtigt at sikre sig at borgerne er i stand til at anvende digital post derfor gælder en fritagelse for digital post for alle digitale postforsendelser over en længere periode eller helt permanent hvad angår enhedslistens forslag om at give kommuner mulighed for at blive fritaget for digital post uden nogen tidsmæssig begrænsning har jeg svært ved at se behovet det er nemlig i dag allerede sådan at kommunerne kan gøre fritagelsen permanent i tilfælde hvor der ikke kan forventes at ske en ændring i borgerens forhold som det jo for eksempel vil være tilfældet hvis det er en borger med demens eller hjerneskade så muligheden er der altså allerede i dag når det alt sammen er sagt er det klart at vi skal være meget opmærksomme på om reglerne virker efter hensigten og der skal naturligvis løbende følges op på brugen af digital selvbetjening og på om brugen af fritagelser fungerer hensigtsmæssigt med disse ord kan venstre derfor ikke støtte enhedslistens beslutningsforslag

i øvrigt hilse fra det konservative folkeparti og sige at det konservative folkeparti

at man naturligvis også er fritaget fra diverse selvbetjeningsløsninger

skal kommunikere den anden vej med de offentlige myndigheder en fritagelse bør altså være dækkende for alt og heller ikke være tidsbegrænset på to år som det er for nogle i dag

at man bliver fritaget permanent og så har mulighed for personlig hjælp og betjening på borgerservice digitalisering og indførelse af nemid

digital post skulle egentlig lette hverdagen for borgerne alligevel er der tre og tredive en halv

kontakten til det offentlige er blevet mere besværlig det er i hvert fald ikke blevet nemmere svarer de det var også det jeg spurgte finansministeren om og hvad hans holdning var til det i undersøgelsen

mener man altså at det er mangel på personale tvungen digitalisering og et selvbetjeningssystem der er alt for bureaukratisk for almindelige mennesker der er årsag til at flere og flere

altså oplever digitaliseringen som mere besværlig end det egentlig var tiltænkt jeg kan forstå at digitaliseringsstyrelsen bare mener at danskerne lige skal vænne sig til den nye måde at kommunikere på i dansk folkeparti anerkender vi imidlertid at der kan være grupper og personer som ikke har mulighed for at vænne sig til dette vi anerkender også at der er et flertal der godt kan finde ud af det og kan

indordne sig under den her tvangsdigitalisering vi tror faktisk at der er rigtig mange borgere

at man lige kan komme på computeren og se hvad der foregår

de forskellige offentlige myndigheder og kommunikere med dem men vi må altså også konstatere at vi bliver mere og mere afhængige af de digitale medier

det også medfører nogle ulemper i andre sammenhænge og

vi ser at tre og tredive en halv procent svarer at de ikke synes at kommunikationen med det offentlige er blevet bedre

men det er så udviklingen som man siger i danmark det kan vi ikke stå imod er der nogle der siger

for har alle egentlig mulighed for at

man skal følge med i forhold til de forskellige offentlige myndigheder vi føler det dybt krænkende at man ikke har frihed til at vælge

vil kommunikere digitalt eller på anden vis vi synes naturligvis at at det bør være et tilvalg i stedet for et fravalg og at man ikke bør

det er systemet før menneskerne det er i hvert fald ikke frivilligt det er tvang og det synes vi at vi skal gøre noget ved i dansk folkeparti mener vi derfor at digital post og diverse selvbetjeningsmuligheder for borgerne skal være en mulighed ikke en pligt vi støtter derfor ethvert forslag der sikrer at den enkelte borger selv kan afgøre om han eller hun ønsker at oprette en digital postkasse og benytte sig af digital selvbetjening vi mener at tvangsmæssig indførelse af digital post og

digitale selvbetjeningsløsninger af mange borgere opleves som et indgreb i den personlige frihed og væsentlig begrænsning af borgernes mulighed for personligt at kommunikere og komme i dialog med myndighederne vi støtter derfor dette beslutningsforslag om at personer der

fra digital post også generelt bliver fritaget for brug af diverse digitale selvbetjeningsløsninger og at fritagelsen ikke er tidsbegrænset for nogle som den er i dag og at man ikke skal spørge gang på gang for at blive fritaget fra forskellige ting og søge forlængelser kort sagt dansk

meddelelser som det offentlige modtager vil blive digitale

langt størstedelen af borgerne

har det fra sfs side fra starten af digitaliseringen af det offentlige været afgørende at vi tager hensyn til de borgere der ikke er med på den digitale bølge vi ved det ikke er alle borgere der har viden og motivation til at bruge de digitale muligheder derfor er vi i sf glade for at myndighederne er forpligtede på at give en helhedsorienteret hjælp og vejledning til dem der har brug for det derudover er det vigtigt at vi følger implementeringen af digitaliseringsstrategien og lytter til kommunernes og særligt organisationernes tilbagemeldinger blandt andet har ældre sagen og socialpædagogernes

vi jo også har hørt et rigtig godt kendskab til grupper der kan opleve udfordringer i udvidelsen af det digitale univers så dem skal vi selvfølgelig lytte til

jeg synes at de gældende regler tager et ret godt hensyn til borgere der ikke ønsker at være en del af digitaliseringen de har mulighed for at blive fritaget fra digital post og digitale selvbetjeningsløsninger

vi tilbyder hjælp og støtte frem for at afskære borgere der ikke umiddelbart har lyst det kan jo være at nogle faktisk får mod på at lære bare fordi man én gang har sagt nej tak til digitaliseringen betyder det jo ikke at man aldrig får mod på at prøve

fuldt ud op om den igangværende digitaliseringsstrategi men vi bakker også op om at systemet skal være på borgernes præmisser og derfor skal

hensyn til dem som har brug for hjælp støtte eller fritagelse

med til at udbore det her forslag og få lidt mere konkret viden om omfanget af det problem som enhedslisten på sympatisk vis forsøger at løse hvor mange borgere oplever store gener ved at skulle møde op personligt for at blive fritaget for digitale selvbetjeningsløsninger og hvor store er

hvor omfattende og tidkrævende er det for kommunerne at genbehandle sager om fritagelse for digital selvbetjening hvert andet år de spørgsmål vil vi i hvert fald gerne have

til det sidste punkt først det er allerede en mulighed at fritagelsen for digital post kan være permanent og ikke kun midlertidig muligheden benyttes det er en afgørelse hos kommunen så forslaget her synes ikke at være nødvendigt i den virkelige verden det første punkt sidestiller modtagelse af digital post med digital selvbetjening vi ser ikke at der er den sammenlignelighed omkring de to ting det er korrekt at hvis man ikke har de tilstrækkelige egenskaber eller materiel i hjemmet til at kunne modtage digital post så bør man kunne fritages fra det man ved jo ikke hvornår der kommer digital post

ikke korrekt at det så skal føre til at man også skal fritages når man godt ved

det kan man jo gøre på biblioteket med naboens hjælp med sønnens hjælp eller nede på kommunekontoret når man har behov for det så det behøver man ikke at fritages for fra starten hvis man har problemer

kan man blive fritaget efter konkret vurdering og det er fint som det er så vi

vi fra enhedslistens side allerhelst så at det var helt frivilligt om man

ville bruge digital post og digital selvbetjening

gøre de her løsninger tvangsbestemte men et stort flertal har besluttet at

obligatorisk at benytte sig af de løsninger dog har man så indført en mulighed for fritagelse for posten

ikke har adgang til internet dér hvor man bor eller hvis man ikke har en computer eller hvis man af en

det er den tanke som det her beslutningsforslag arbejder videre med i dag er det nemlig sådan at hvis man har fået en undtagelse

skal man også søge særskilt om undtagelse fra hver enkelt selvbetjeningsløsning som man har brug for at benytte sig af det gælder ansøgninger om hjælpemidler varmehjælp boligstøtte flytning og så videre og så

den enkelte borger som skal søge flere gange

også for kommuner og borgerservicecentre som skal behandle flere ansøgninger fra den samme borger hvor resultatet

ofte de borgere som det handler om og fortæller at konsekvenserne faktisk

fordi de ikke kan finde rundt i det her system ikke kan finde ud af hvad de har af muligheder og dermed aldrig kommer på borgerservice og får den hjælp de ellers kunne få ældre sagen

så dér er der i hvert fald opbakning

også helt rigtigt som det har været fremme i debatten her at aalborg kommune også har

aalborgs borgmester udtalte i februar at han håbede

sådan generel fritagelse så man kunne blive fri for det han kaldte et cirkus som det er i dag som jeg nævnte i debatten

er der også en stor del af de chefer der sidder i borgerservice som har efterspurgt den her løsning det ville lette hverdagen for dem bare for at sætte nogle tal på

det alene i aalborg kommune omkring syttentusind ældre som er fritaget for digital post

ganske mange borgere som må henvende sig gentagne gange

den debat vi har hørt her i dag

der er systemets indgangsvinkel til det her

at man skal henvende sig gentagne gange det gør det besværligt at melde sig fra det er billigere for systemet hvis folk ikke gør det men det er altså ikke i borgernes interesse det

ikke borgernes perspektiv som jeg synes har været udgangspunktet for debatten her i dag jeg har også forsøgt

anden form for lillebitte kompromis nemlig at man kunne lade være med at lave en helt automatisk overgang mellem at være fritaget for det ene og så blive det

kommunerne den mulighed i de tilfælde hvor man

beskeden ændring som formentlig ovenikøbet vil kunne spares nogle penge ikke kan samle et flertal i folketinget men sådan

er byen befriet men huse skoler hospitaler

ødelagt i huse har isil gemt miner som sprænger tilbagevendte flygtninge i luften under murbrokkerne ligger dræbte krigere fra isil forårssolen og den stigende varme skaber derfor fare for epidemi i byen hvis ligene ikke fjernes kobani blev igennem de hårde kampe et symbol på kampen mod isil nu er spørgsmålet om byen også vil blive et symbol på sejren derfor er den her debat i dag også så vigtig en genopbygning

vil gøre byen til et symbol på sejren over isil forbliver byen i ruiner

det jo vise befolkningen i syrien og befolkningen i irak at modstand mod isil er nyttesløs for selv en sejr ender i ruin jeg besøgte for tre uger siden grænsen

sammen med titusinder af flygtninge fra byen fra byen kurdisk nytår alle jeg talte med ønskede at vende tilbage til byen nogle har faktisk allerede gjort det men kan derefter ikke vende tilbage til tyrkiet grænsen er lukket for genopbygningsmaterialer lukket for hjælpeorganisationer det har også røde kors her i danmark senest klaget over den her blokade umuliggør en genopbygning vi taler ofte om at hjælpe flygtninge i deres nærområder lige nu er der omkring tohundredetusind flygtninge fra kobani nær grænsen til den ødelagte by isil er trængt et godt stykke væk fra byen men genopbygningen forhindres af den tyrkiske regering der holder grænsen lukket den politiske modvilje der lige nu forhindrer

er det vi i dag skal diskutere derfor er den her debat så vigtig den handler om

sikre at tohundredetusind flygtninge kan hjælpes i nærområdet

bliver et symbol på at modstand mod isil fører til sejr den handler om at række en hjælpende hånd til mennesker hvis største ønske er at genopbygge deres hjemby jeg ser frem til debatten jeg ser frem til at høre hvad regeringen og hvad folketinget konkret vil gøre for at sikre at grænsen til kobani

fortsat udgør i syrien og irak for regionen og for resten af verden danmark har sammen med det internationale samfund reageret beslutsomt med en bred og omfattende indsats der spænder fra et styrket dansk bidrag mod voldelig ekstremisme over diplomatiske og økonomiske virkemidler

det gælder ikke mindst luftangrebene sammen med irakernes syrernes og kurdernes kamp på landjorden mod isil og kobane er vigtig i denne sammenhæng ikke fordi byen er specielt stor eller strategisk afgørende men fordi den hurtigt blev et vigtigt symbol på kampen mod isil kobane blev det første meget synlige nederlag for terrorgruppen da isil i januar i år blev presset tilbage fra byen som blev befriet af kurdiske styrker støttet af

luftangreb befrielsen har dog haft en meget høj pris kobane er i stort omfang ødelagt af kampene dertil kommer at der er meldinger om at isil har lagt miner og improviserede sprængladninger i store dele af byen hvilket ifølge rapporter allerede har forårsaget flere dødsfald oplysningerne om de mange miner i byen rapporteres både fra fns kontor for

anliggender og fra danske humanitære partnere med aktiviteter i området mineringen betyder i praksis at der først skal ryddes op og sikres i området inden flygtningene kan vende tilbage

noget der ligner et normalt liv kan genoptages i byen

i deres rapport fra februar om aktuelle og essentielle behov i kobane

være i stand til at vende tilbage til byen og omkringliggende landsbyer før alle bomber og sprængladninger er fjernet i rapporten beskrives det hvordan isil har gemt sprængladninger i soveværelser og i køkkener for at bevirke mest mulig skade på byens indbyggere når de vender tilbage der pågår derfor i øjeblikket bestræbelser på at fjerne miner og sprængladninger i kobane hvor også fn og danske organisationer med støtte fra den danske regering er involveret samtidig understreges det af fn at isil kun befinder sig

fra byen der er således stadig en reel risiko for at isil forsøger at generobre kobane det er derfor ifølge fn vigtigt at flygtningene ikke opfordres til at vende tilbage

er sikkert at tage ophold i byen

anliggender antager at cirka femtentusind tyvetusind personer er vendt tilbage til kobane

er langt de fleste mænd befrielsen af kobane er en vigtig symbolsk sejr over isil det er imidlertid

kampen mod isil i et bredere perspektiv og ikke alene fokusere på enkelte byers eller enkelte befolkningsgruppers bidrag til den samlede mission isil er en trussel mod alle der ikke deler gruppens ekstreme ideologi både kristne kurdere shiamuslimer yazidier og turkmenere men også andre sunnimuslimer er blevet ramt af isils brutalitet som på flere måder

af egentlig etnisk udrensning tusinder er blevet fordrevet som følge af isils hærgen både fra kobane

lang række andre områder sammenfattende er der tale om massive udfordringer som isil i tillæg til det syriske regimes angreb har udløst med sin terror

behov for en bredspektret indsats humanitært og via koalitionen situationen i syrien er fortsat så slem

det vil sige at næsten en femtedel af syriens befolkning har krydset syriens grænser

og rædsel dertil kommer at syv

millioner syrere er fordrevet internt i syrien med begrænset mulighed for at søge beskyttelse og sikkerhed uden for landets grænser jordan og libanon har stort set lukket deres grænser fordi de ikke kan håndtere flere flygtninge hverken politisk økonomisk eller sikkerhedsmæssigt det samme gælder for irak som ud over knap tohundrede

syriske flygtninge skal imødekomme behovene fra nu to millioner

alene i de første to måneder af to tusind og femten

således nu det land i verden som huser det største antal flygtninge overhovedet det bør give anerkendelse og respekt fra danmark og fra hele verdenssamfundet samtidig yder tyrkiet en omfattende humanitær bistand til indsatser i syrien tyrkiet var i to tusind og tretten på verdensplan den mest generøse humanitære donor målt i procent af bni danmark var på samme liste nummer fem og yder således en stor indsats en af de primære begrænsninger for sikker tilbagevenden af personer

som nævnt og som også er nævnt af ordføreren det store antal sprængladninger og minering af området fra isils side regeringen har således under den seneste bevilling til danske humanitære

blandt andet støttet minerydningsaktiviteter i og omkring kobane dertil kommer at folkekirkens nødhjælp har modtaget støtte fra udenrigsministeriet til såkaldte risk education aktiviteter i det nordlige syrien der skal sikre civilbefolkningen mod at komme til skade gennem kontakt med sprængladninger regeringen gør således allerede en indsats for

er det selvsagt centralt at byggemateriale og andet udstyr der skal bruges til at genopbygge kobane kan fragtes over grænsen desuagtet vil det dog tage tid før flygtninge selv sikkert kan vende tilbage danmark har overordnet set ydet en væsentlig støtte til den syriske civilbefolkning og syriske flygtninge alene i humanitær bistand har danmark allerede udmøntet knap en milliard kroner til ofrene siden konfliktens start og dertil kommer at regeringen som

kuwaitkonferencen i sidste uge har afsat yderligere minimum fem og halvfjerds million kroner til indsatser i årets løb baseret på behovsudviklingen i syrien og nabolande herudover støtter vi også med udviklingsindsatser i syrien bidrager vi med hundrede million kroner årligt til at stabilisere situationen i de områder der kontrolleres af den moderate syriske opposition

en række indsatser i nærområderne for irak forberedes pt et nyt dansk tre årig

programmet forventes blandt andet at have fokus på frie medier retsforhold og civilsamfund på grundlag af den markante danske bistand til syrien og nabolande er danmark også i en troværdig position til at opfordre syriens nabolande til fortsat at holde grænserne åbne for flygtninge i nød samtidig er det afgørende at den tyrkiske tyrkiske grænsepolitik

der drager til syrien for at deltage i kampene på isils og andre ekstremistiske gruppers side dette gør jeg løbende opmærksom på i mine bilaterale samtaler med tyrkiske partnere men vi skal også

opgave på den ene side skal tyrkiet fortsat være et åbent og attraktivt turistmål med udbredt visumfrihed og otte og tredive millioner turister om året og derudover fortsat sikre humanitær adgang for de mange syriske flygtninge og på den anden side skal tyrkiet undgå at blive et transitland

vil kæmpe for isil eller andre ekstremistiske grupper i syrien derfor har tyrkiet

strammet op om sikkerheden og kontrollen ved den cirka

lange grænse til syrien der historisk ellers har været kendetegnet af en livlig handel grænseoverskridende familietilknytninger og interaktion over grænsen derudover har man fra tyrkisk side styrket og optimeret samarbejdet med partnere om bekæmpelsen af tilgangen

at denne indsats altid kan blive bedre og det er derfor også

som jeg og resten af regeringen fortsat stedse vil tage

med nødhjælp den tyrkiske regering holder grænsen lukket med andre ord

danske generalsekretær for røde kors at den humanitære bistand til

og det er vi desværre som folketing

da jeg for tre uger siden besøgte grænsen talte jeg med den folkevalgte kvindelige præsident for kobanikantonen og hun fortalte at alle andre nødhjælpsorganisationer også har problemer og at de ofte bliver afvist hun fortalte at genopbygningsmateriale bliver afvist ved grænsen at kun enkelte fødevarer kan få lov at passere dette problem bliver vi jo nødt til at forholde os til det problem er der heldigvis også andre der har

situationen er den at europarådets kongres for regionale og lokale myndigheder den seksogtyvende marts vedtog en erklæring

der skulle etableres en humanitær korridor tidligere har vi set at fn har krævet at der blev åbnet

helt afgørende at vi lytter til alarmen fra røde kors at vi lytter til alarmen fra flygtningene og myndighederne

folketinget asya abdullah var en af de modige kvinder som ledte forsvaret af

og udenrigsudvalget her i folketinget på det her møde fortalte hun at omkring tyve mennesker er døde efter at være

at det antal formentlig er oppe på fyrre fyrre mennesker der nu er omkommet

af miner miner som er placeret af isil for at umuliggøre genopbygningen af byen helt konkret

for eksempel om en mor en mor til tre der var vendt hjem med

hun var vendt hjem til deres hus i en landsby uden for

blevet ødelagt men da hun løftede dynen til sengen

lå der en mine og alle fire omkom det er derfor positivt at regeringen nu melder sig på banen og vil bidrage til rydningen af miner

under murbrokkerne anslås det at der ligger omkring tusind krigere fra isil den stegende sol kan hurtigt få sygdomme til at sprede sig

ikke løfte tonstunge murbrokker med de bare næver det kræver maskiner de maskiner var engang i kobani

ødelagt skal de over grænsen kræver det den tyrkiske regerings tilladelse hvis flygtningene fra syrien skal have hjælp i deres nærområder kræver det politisk handling fra danmark det kræver politisk mod fra os

bidrage til at de ikke sprænges i stumper og stykker men at sikre at vores snak om hjælp i nærområderne ikke blot er tomme ord eller sågar undskyldninger for ikke at hjælpe de flygtninge der kommer her

vil fortsætte med at være for farlig at vende tilbage til hvis ikke der lægges pres på den tyrkiske regering hvis ikke minerne

kan flygtningene ikke genopbygge den by som de så modigt forsvarede jeg håber det bliver muligt for

nødhjælp at få tilladelse til at komme over grænsen af de tyrkiske myndigheder det vil være positivt

en klar ændring af den situation der desværre har været hidtil

vedtager et klart krav til den tyrkiske regering om at grænsen skal åbnes jeg oplevede ved grænsen for tre uger siden at der er et stort civilsamfund

en stor velvilje i den kurdiske del af det tyrkiske samfund til at genopbygge byen til at bidrage

man bare ikke har muligheden desværre var situationen den at mens kurderne forsvarede

blev de modarbejdet af den tyrkiske regering der hellere så at kurderne i byen kom ned med nakken end at isil blev bekæmpet nu modarbejdes genopbygningen jeg mener at danmark bør bidrage til genopbygningen af

synes det er positivt at regeringen nu vil bruge

den indsats vil gøre en forskel hvis den får lov at komme igennem det kræver internationalt pres på den tyrkiske regering det pres bør danmark lægge

internationalt det pres bør folketinget og regeringen herhjemme følge op på for det pres er allerede rejst fra europarådets og de skal have støtte og det pres skal øges jeg mener vi bør lytte til alarmklokkerne fra røde kors jeg mener vi bør lytte til alarmklokkerne fra kurderne

med at genopbygge deres by

vi fra enhedslistens side følgende forslag til vedtagelse efter mange måneders hårde kampe er det lykkedes

smide isil ud af kobane men prisen har været høj mange af byens forsvarere er blevet dræbt infrastrukturen ødelagt og firs procent af byen ligger i ruiner derfor og fordi flygtninge skal hjælpes til at komme hjem pålægger folketinget regeringen at arbejde for at den tyrkiske

til kobane øjeblikkeligt åbnes for humanitær hjælp og genopbygningsmaterialer regeringen bør bruge alle internationale

herunder fn og europarådet til at lægge pres på tyrkiet

står bag beslutningen om et dansk f seksten bidrag til irak som bekendt stemte enhedslisten imod dette bidrag senest har enhedslisten kørt en kampagne på facebook der skal fremhæve hvilket spild af penge det er at bidrage til at nedkæmpe en af de værste terrororganisationer vi har mødt pengene er synspunktet er bedre brugt på hjemmepleje end på at bekæmpe en organisation der voldtager lemlæster

for det kaos i kobane der har drevet befolkningen på flugt

nu spørger enhedslisten så regeringen om hvad der skal gøres det kunne være man skulle starte med at drøfte det internt i enhedslistens folketingsgruppe frem for folketingssalen for her vil man altså hellere bruge penge på hjemmehjælp frem for jagerfly ligesom man i enhedslisten mener at isil skal bekæmpes med dialog og næstekærlighed frem for med jagerfly

er det en opgave som andre lande må påtage sig

jo mene hvad man vil men ærlig talt kan man ikke have begge synspunkter jeg har den fornemmelse at enhedslisten udelukkende går op i det kurdiske spørgsmål det kan også være vigtigt men negligerer den større problemstilling om hvordan vi får stoppet det makabre blodbad i syrien

og sendt over ti millioner på flugt med ban ki moons ord det er den værste humanitære katastrofe i vores tid landets udviklingsminister har brugt udtrykket det er en katastrofe af bibelske dimensioner om det er de syv plager saltstøtter eller andet han sigter til ved jeg ikke men ordene bør i hvert fald gøre indtryk på enhver men åbenbart ikke her

har man solidaritet

i venstre støtter vi et aktivt dansk engagement i irak og syrien fred i syrien herunder i kobane kræver at isil nedkæmpes derfor støtter vi den internationale militære operation med henblik på at bekæmpe isil det gør vi med vore egne fly i irak og vi giver politisk støtte til de amerikansk ledede luftangreb i syrien der blandt andet har været en forudsætning for at rebellerne i kobane kunne slå isil tilbage vi savner til gengæld i regeringen en forståelse

af den rolle som præsident assad spiller i syrien han er personligt ansvarlig for mange flere drab end isil er men det er som om

den del af diskussionen ikke er passende kampen mod isil kan ikke vindes af vesten alene den kræver involvering af de regionale spillere derfor støtter vi den del af regeringens bestræbelser som går på at sikre at regionens lande inddrages i kampen og aktivt bidrager til at forbedre situationen det gælder ikke mindst tyrkiets rolle som er helt afgørende med grænsen til blandt andet kobane her må danmark sammen med vore allierede lægge et diplomatisk pres

som venstres ordfører ikke yderligere at tilføje der vil

isil jeg tror at alle som vil

og som ønsker fred og demokrati har en fordel af

er symbolske sejre og vigtige

godt tænke mig at høre fra venstre kan venstre støtte enhedslistens forslag om at der skal lægges pres på tyrkiet for at få åbnet grænsen så der kan laves en genopbygning

at man får en blindhed for den reelle situation i syrien

blandt andet kan høre landets udenrigsminister sige

for assad har hovedansvaret

fordi den humanitære situation er blevet politiseret af den tyrkiske regering der holder grænsen lukket skal der ikke lægges et pres

at venstre der ofte taler om at hjælpe flygtninge i nærområderne

ikke ønsker at lægge et pres på den tyrkiske regering så flygtningene kan blive hjulpet

er socialdemokraterne selvfølgelig også tilfredse med at vi i hvert fald hidtil i det vi har foretaget

i folketingssalen omkring den her sag har haft en endog meget bred opbakning til en i øvrigt meget bredspektret indsats isil repræsenterer intet andet end ondskab og derfor

skal de også bekæmpes som sådan isil er en trussel mod os alle og kobani som herre nikolaj villumsen jo rigtigt nok sagde har også vist sig at være et symbol

kampen mod isil de rædsler som har udfoldet sig i og omkring byen er nærmest utænkelige det er vigtigt at vi selvfølgelig gør hvad vi kan for også nu hvor isil er drevet ud af byen

arbejde både det der gælder nødhjælpen det der gælder genopbygningen og det der gælder om at sikre stabiliteten i området den bredspektrede indsats har heldigvis allerede nu vist resultater ikke mindst indsatsen

været vigtig i den sammenhæng den står som et symbol på at kampen mod isil langtfra er forgæves men isil skal bekæmpes som det de er som jeg startede med at sige nemlig ondskab isil er presset ud af byen nu de er presset tilbage fra byen men heller ikke længere end at det jo spiller ind i vurderingen af hvad vi så gør herfra og lytter man som udenrigsministeren sagde til

så er bekymringen for situationen

læne os op ad vi bør lytte til fn når de påpeger at noget af det som isil har stået bag har været anlæg af miner

til fare for eventuelt tilbagevendende borgere det skal vi læne os op ad når vi tager stilling til hvordan vi får folk sikrest muligt tilbage for isil er som sagt ikke særlig langt væk fra byen

være opmærksom på det den indsats som danmark står bag er en indsats som er bredspektret

det er den fordi isil ikke bare er en trussel mod det lokalområde vi diskuterer her men som sagt

en trussel mod os alle det er en trussel som er funderet i en ekstrem ideologi som jo desværre har vist sig at fange mange og som gør at indsatsen skal være bredspektret derfor støtter danmark over en bred front

en bredspektret indsats rædslerne er enorme syrien rummer nu millioner og atter millioner af internt fordrevne landene omkring syrien tager millioner af flygtninge mange mange hundrede tusinder er flygtet til europa og det understreger bare behovet for at vi vedholdende har en bredspektret indsats så er der spørgsmålet om tyrkiet og grænsen

tyrkiet som enhedslisten også rejser jeg synes ligesom udenrigsministeren at det er værd at notere sig at tyrkiet rent faktisk tager et endog meget stort ansvar

tager tyrkiet rigtig mange flygtninge

endog meget stor indsats

var tyrkiet i to tusind og tretten på verdensplan

den mest generøse humanitære donor målt i procent

danmark var på femtepladsen på den samme liste og efter den samme målestok det skal vi have med når vi diskuterer spørgsmålet om tyrkiets rolle

efterspillet af konflikten omkring kobani det er

på den ene side skal vi sikre at vi fortsat kan have en dialog om udfordringer med tyrkiet

af problematikken omkring foreign

destabilisere området yderligere

forlov formand vil jeg læse et forslag til vedtagelse op fra socialdemokraterne radikale venstre socialistisk folkeparti venstre konservative liberal alliance og dansk

tyrkiets håndtering af flygtningespørgsmålet samt det danske humanitære bidrag til håndtering af krisen i syrien folketinget noterer sig desuden flygtningesituationen og understreger at det er vigtigt at kobane genopbygges og at flygtningene kan vende tilbage når forholdene tillader det folketinget bakker op om regeringens holdning om at den internationale indsats mod terrorgruppen isil fortsat skal være bredt anlagt med et stærkt dansk bidrag både humanitært og som medlem af den internationale koalition mod isil folketinget lægger samtidig vægt på at landene i regionen herunder tyrkiet bidrager aktivt og konstruktivt til en forbedring af

kan komme ind det er derfor at

skal tage alarmen fra røde kors så seriøst

jo blive et symbol på at nok kan sejre over isil men ens by vil forblive en ruin og det vil være rigtig rigtig trist for den kamp som lige nu foregår

høre regeringen som

jo er en del af om man ikke vil lytte til venstre venstre sagde lige nu her hvis der kommer et signal fra regeringen om at vi skal lægge pres

så støtter venstre det indtil da vil man forholde sig passivt det betyder jo at regeringen har mulighed for at samle et meget meget bredt flertal i folketinget i dag hvis socialdemokraterne

i syrien men jo også i landene omkring

forsøge at tegne et billede af at der er nogen der har tænkt sig at lade

tværtimod synes jeg at alle signaler går på at man arbejder i retning af

man kan få genetableret stabiliteten kan få igangsat opbygningen men det er klart

nødt til at lytte til fn og når fn siger at det er farligt at folk kommer tilbage fordi områderne er

ja så skal man da lytte til det

det var det første det næste og mindst lige så vigtige

er folketinget lægger samtidig vægt på at landene i regionen herunder tyrkiet bidrager aktivt og konstruktivt til en forbedring af situationen der er ikke ret meget forskel på det der står her

det herre nikolaj villumsen sagde og derfor synes jeg at at enhedslisten jo skulle tage og tilslutte sig

til vedtagelse det ville være godt at der ville være bred enighed

det vigtigt at vi går i samlet flok og vi benytter os af de muligheder for dialog således at vi sikrer at

jeg synes også det er vigtigt at sige

som alle ved meget kompliceret situation tyrkerne har på sin vis holdt grænsen delvis åben

halvtredstusind flygtninge

gjort en indsats og har gjort

jeg tror at tyrkiet sammen med jordan nok er det land der har ydet mest når det gælder den humanitære situation og

om buddet der er mange forskelligartede interesser der er de syriske tropper der er de kurdiske tropper der er islamisk stat der er de vestlige allierede der er tyrkiet og alle har forskellige dagsordener og forskellige interesser

er interesseret i at holde territoriet som en enhed altså en geografisk enhed som tyrkiet de har bekæmpet en kurdisk statsdannelse i

ligger i selve den

meget nødigt ser at territoriet bliver ændret at den

kurdisk statsdannelse det er for at sige hvordan tyrkiet ser på

ser på det syrien har det samme problem

territoriet og en geografisk enhed

tøver i forhold til kurderne selv om

ved ikke om der eksisterer et samarbejde det gør der givetvis nok på det militære plan

informationer så er der kurderne de er i kamp med med is eller isil men er jo altså også indirekte i

statsdannelse i tyrkiet

realitet i irak men det er jo så deres indgang til det så jeg synes

hvad hvad danmark skal gøre jeg synes det er væsentligt at vi er i gang

er blevet nævnt og at vi hjælper humanitært hvor det er muligt og

efterspurgt af enhedslisten synes jeg allerede er indeholdt i

vedtagelse som det store flertal i folketinget er klar til at

men det er et virvar og det

kæmpestore problem jeg har tidligere

mine kollegaer her i folketinget om at hver gang usa smider en bombe støtter vi

acceptere så der er mange interesser på kryds og tværs og der er mange indgange til den her meget meget komplicerede situation

søren espersen ikke deltog i det møde fordi den frygt som søren espersen har forståelse for at tyrkiet har

det spørgsmål som vi tager stilling til i dag er jo om der skal lægges et pres om vi fra folketingets side skal kræve at der åbnes ind til kobani

ikke skal kræve det men bare håbe at det sker

dansk folkepartis ordfører hvorfor vil

ikke være med til at lægge et pres på den tyrkiske regering i den her afgørende sag som jo vil føre til at flygtninge kan hjælpes i nærområderne altså en politik som

jo også er vigtigt man handler på og her har man

åbenbart vil stemme for at man skal kræve af tyrkiet at de åbner grænsen så hvorfor ikke det altså er det ikke grænseløst naivt at tro at en tyrkisk regering som i to en halv måned

lige pludselig skulle begynde at åbne den hvis ikke vi kræver det

at flygtningene skal hjælpes

der er ingen der aner hvornår krigshandlingerne egentlig standser der er områder meget meget tæt på byen kobani

er det meget vanskeligt at forestille sig en situation hvor danmark skulle komme ind og medvirke til en civil opbygning

vi skylder kurdernes tapperhed meget i hele kampen mod

is stået langt stærkere i dag

stor strategisk betydning byen havde og har men under alle omstændigheder er det

at jeg er enig med dem der har sagt at situationen i

kan adskilles fra situationen i hele syrien og derfor giver det ikke mening bare at diskutere kobani isoleret fra hvad der i øvrigt sker i syrien og

den syriske tragedie der er

tvivl om at kurderne er en meget meget væsentlig del af

er opstået på grund af assad det er assad der er hovedproblemet i syrien det er assad der har stået for de uden sammenligning største forbrydelser

så må sige skabt grundlaget for at

is har kunnet udvikle sig som is har gjort derfor er vi nødt til

som to sider af samme sag derfor er det også mit håb

man har kunnet kritisere tyrkiet for at

så må sige være mere optaget af egne kurderspørgsmål end

bekæmpe is den kritik har enhedslisten

og i støtten til den moderate opposition og i håndteringen af flygtningeproblemer på enhver mulig måde derfor

er vi også nødt til at have tyrkiet med

derfor synes jeg måske at det det

lidt perspektivløst

der er kritiske punkter

til tyrkiet men hvis vi skal se på hele situationen i syrien kan det ikke hjælpe noget

vi kører den linje hvor det udelukkende er tyrkiet

skurkerolle derfor synes jeg at der er en balance i ministerens tale

det med at åbne grænserne jeg må sige at jeg

når det handler om at få noget hjælp ind når røde kors ikke kan komme ind

synes det er helt helt uantageligt at man ikke kan komme ind

men som det også fremgår af talen fra ministeren er der også en balance

men bare åbne fuldstændigt

til hvad fn har sagt omkring de problemer der er inde

helt rigtigt at gøre men

og jeg mener også at der ligger i de til vedtagelse at regeringen skal følge det meget meget nøje og være

velfærd efterfølgende

vedtagelse og det der er sagt fra regeringens side er et modsætningsforhold

regeringen har jo valgt til ikke at tage det krav med og det går jeg da bare ud fra at der er en grund til det er fordi man ikke vil kræve det af den tyrkiske regering og så undrer det mig da at sf kan stemme for det forslag til vedtagelse som regeringen så i dag lægger frem hvorfor kan sf det hvorfor ikke kræve af den tyrkiske regering at grænsen skal åbnes så den genopbygning vi så gerne vil have kan komme i gang så de flygtninge vi gerne vil hjælpe

et perspektiv

med til at sende mineryddere

tage højde for den problemstilling om

som vi jo tidligere har kritiseret tyrkiet for at give

grænsen var hullet som en si og

i billedet når vi snakker om at åbne grænsen men vi vil støtte at grænsen bliver åbnet så meget som overhovedet muligt med henblik på at der kommer nødhjælp ind med henblik på at det kan blive genopbygget og det ligger

i syrien når vi skriver i vores vedtagelse at den tyrkiske grænse til kobani øjeblikkelig skal åbnes for humanitær hjælp og

er vi så ikke på linje med sf og har sfs sikret at

sunnierne derfor er det assadregimet som er hovedårsagen til at isil fik den store tilvækst som isil fik i syrien og derfor er vi nødt

er derfor jeg siger at vi skal have en større front

vi håber meget på at kurderne og de moderate oprører og andre grupperinger kan finde sammen i en sådan

for gud og hver mand eller isil eller hvem som helst men for de folk der kan komme ind og sikre endnu en lomme

som kan sikre at den konkrete henvendelse

hvis holger k nielsen mener at den automatisk

det jo da meget betryggende det har jeg nu ikke hørt

stå og kloge mig på her og jeg tror ærlig talt heller ikke at man kommer ret langt ved

alle de her spørgsmål og der ligger også

enige om at anerkende kurdernes indsats i forhold til hvad der foregår

har ydet en meget stor indsats i forhold til at tage imod flygtninge og opbygge nogle af de bedste flygtningelejre jeg i hvert fald har set i nabolandene deromkring

på trods af at vi ved hvor kompliceret det

yderligere nødhjælp ind vi er enige om at det er fint at vi nu også fra dansk side bidrager til minerydning i området men jeg synes

finde ord for det men jeg synes det er for meget at vi

skal kræve heroppe fra det fredelige norden at nu skal tyrkiet åbne grænserne lad os finde nogle andre veje i stedet for liberal alliance støtter det fælles

fra syv af de otte partier og vi ærgrer os over at enhedslisten åbenbart har et

liberal alliance der gik på at flygtningene lige præcis skulle hjælpes i det her område i stedet for at hjælpes i danmark det må da være at svinge sig op til noget stort på et tidspunkt hvor bomberne

altså hvis liberal alliance kan svinge sig så

når man har lavet lidt politisk spin før en åbningsdebat så undrer det mig meget at man ikke fra liberal alliances side kan svinge sig op til i dag at kræve noget så banalt som at den tyrkiske regering åbner for humanitær hjælp og genopbygningsmateriale

at de åbner grænsen og der står det mig fuldstændig uklart hvorfor liberal alliance ikke tør kræve det af den tyrkiske regering hvorfor har man ikke modet til at kræve det når man samtidig gang på gang står her i folketingssalen

ikke blive hjulpet i nærområderne hvis ikke liberal liberal alliance har modet til at kræve

og den humanitære hjælp for at det kan fungere det er vel helt okay at det også kommer ind uanset om man skriver kræver eller ønsker eller hvad man skriver

han havde mange generelle ønsker men ikke noget konkret ønske til det konkrete problem det er jo et konkret problem der eksisterer dernede det

har kostet meget meget dyrt først og fremmest i form af menneskelige ofre og derfor er

opgave at fortsætte arbejdet med

og beboelig by så dens indbyggere kan vende tilbage

enhedslisten så forsøger at bruge mulighederne for at rejse sager i folketinget

i modsætning til alle andre har den

tror jeg ikke rigtig det vil lykkes enhedslisten at overbevise nogen om men

eller anden måde at please nogle som enhedslisten gerne vil please den er

hjælpe folk i kobani

at det opnår man ikke ved at vi

det er en forsimpling af en meget kompliceret situation at stille det spørgsmål som enhedslisten

hvad vil regeringen gøre for at sikre en åbning af den tyrkiske grænse

er svaret på det spørgsmål hvis man skal give et ordentligt svar meget meget mere kompliceret end spørgsmålet er

der er brug for en samlet indsats sikkerhedsmæssigt militært

humanitært og politisk det bidrager danmark aktivt til sammen med en lang række andre

for og jeg skal henholde mig til det som ministeren sagde om hele den indsats der bliver gjort og også de store udfordringer der knytter sig til den indsats de meget konkrete problemstillinger som herre nikolaj villumsen jo meget rigtigt

få sikret at man operationelt kan skabe den situation som vi er enige om vi skal skabe

for dens oprindelige indbyggere skal der naturligvis fortsat arbejdes med det er vi jo helt enige om

vil jeg bare fortsat

dagsorden ud over det at vi

enige om at der skal gøres en indsats

der kan være uenige om det har enhedslisten ikke monopol på

bare sige at det eneste parti i folketinget der har modsat sig en indsats der for alvor gør livet mere sikkert for kurderne og for den syriske befolkning og for befolkningen i nordirak er enhedslisten

enhedslisten der har forsøgt at modsætte sig at vi fra dansk side bidrager i den internationale koalition mod

kræfter og mener helt naivt at det skulle kunne løse tingene

enhedslisten der har den analyse af situationen jeg synes enhedslisten skulle revurdere sine indstilling til hele den her problemstilling og fremover støtte at danmark

og til at yde den humanitære indsats og den politiske indsats der skal ydes for forhåbentlig

og for dens tapre kurdiske indbyggere men også i hele regionen der er lang vej dertil men vi løser altså ikke problemerne ved underlige isolerede danske

rigtig positivt ud af det der er kommet det positive ud af det at vi nu har fået en tilkendegivelse fra regeringen om at man vil sende minerydningsudstyr derned

minerydningsudstyr til en by som ligger i ruiner og er fyldt med miner

synes jeg ærlig talt er positivt

understreger at den her debat er relevant min bekymring min bekymring er så

det ved vi fra røde kors at der er kæmpestore problemer med

konservative folkeparti hvorfor ikke kræve af den tyrkiske regering at man åbner grænsen

at få udryddet de miner som tydeligvis er en kæmpe risiko for befolkningen når de begynder

tilbage det er jo ikke enhedslisten der har fremkaldt den indsats og tanken om at yde den indsats det er helt sikkert når vi så ikke kan støtte enhedslistens forslag er det fordi vi synes der er et meget bedre forslag som vi og en række andre partier er blevet enige om

netop peger på den samlede indsats der skal gøres og fordi det også er helt naivt at tro at vi i det danske folketing kan kræve

få en hel masse ud af det det vi får et resultat ud af er at danmark deltager aktivt i det samlede internationale arbejde og i de sammenhænge lader sin røst høre

set tillid til at den danske regering arbejder aktivt på at få løst de her problemer de løses ikke ved ensidige danske tiltag og resolutioner det er noget som enhedslisten i nogle studentikose grupper rundtomkring

hvis man ikke har andet at lave en aften og man har en eller anden arbejdsgruppe eller studiekreds

den tyrkiske ambassade eller sender nogle ned til den tyrkiske regering og der vifter med en resolution der er vedtaget i folketinget det er ikke det der gør en forskel i international politik det er at vi deltager seriøst i de fora der nu engang er

nogle ting bliver rejst og der presser på i den rigtige retning det er det som den resolution som vi andre

netop kan gøre en forskel så jo det kan gøre en forskel at vi vedtager resolutioner i folketinget men det skal være nogle resolutioner der er kloge

som enhedslisten har foreslået foreslået i folketingssalen i dag og det fører slet ikke til noget i forhold til det som vi andre vil vedtage

til nemlig at vi deltager seriøst i det internationale arbejde for at fremme de ting som vi

til noget som helst den vil bare udstille os som et useriøst land der tror vi kan løbe rundt om alle de andre lande og komme med vores egne resolutioner og stå og vifte med dem på et eller andet gadehjørne men det fører ikke til noget som helst det der fører til noget

er seriøst arbejde i det internationale samfund og de internationale organisationer som vi er medlemmer

er kommet til udtryk i debatten som jeg hører det i hvert fald

minerydning det støtter danmark

bistand det bliver der givet og det er der mulighed for at give også i dag og endelig

byen der så kan føre til at flygtningene kan vende hjem når det er sikkert at komme tilbage

som jeg har hørt debatten i dag ej

at tyrkiet spiller en vigtig rolle i den sammenhæng jeg tror det betyder meget at vi kan signalere at i den meget komplekse situation vi står over for som mange ordførere

er vi i stand til at føre en fælles udenrigspolitik på tværs af tinget

er også at jeg gerne vil hvad skal jeg kalde det korrigere to ting som har været fremme i debatten og som jeg i hvert fald ikke kan genkende billedet af det ene er at der skulle være tale om en fuldstændig hermetisk lukket

tyrkiets side og at humanitær hjælp ikke kan

udenrigsministeriet at man ikke har i sinde at arbejde på tværs af grænsen fra tyrkiet men derimod allerede arbejder inde i syrien i tæt samarbejde med syrisk røde halvmåne adgangen til

skaffe via forhandling med de syriske

set det der er problemstillingen i forhold til røde kors men andre

har kunnet arbejde og kan arbejde derinde så billedet af en fuldstændig lukket grænse kan vi altså ikke genkende så er det

for humanitære aktører så omvendt har vi faktisk et direkte bidrag fra fn der viser at der er adgang for humanitære aktører

kunne tegne det modsatte billede det nævner jeg ikke fordi jeg ikke synes

det også er vigtigt at vi fortsætter med at bidrage med endnu mere humanitær hjælp og byggemateriale over grænsen men billedet af at der skulle

hermetisk lukket grænse er simpelt hen ikke korrekt

der var grund til trods alt lige at pointere det andet jeg vil

herre søren pind nævnte at jeg skulle være gået hen og nærmest blevet en fan af præsident assad

var også lidt inde på assads krigsforbrydelser det jeg har sagt og det jeg mener har ikke ændret sig siden jeg udtalte det og det er at hvis man ønsker at få en en eller anden form for våbenhvile der kan skabe ro til en egentlig fredsproces

bakke op om fns forhandlinger med regimet det er det som usa gør det er det som danmark gør det

kan forhandle en sådan våbenhvile bliver det umuligt at gennemføre en fredsproces men hver eneste gang jeg har sagt det der i mine øjne er en selvfølge nemlig at hvis ikke man

jeg samtidig nævnt at jeg ikke ser assad som en del af løsningen og at jeg ikke mener at manden med de uhyrlige krigsforbrydelser

i en syrisk overgangsregering eller hvad det nu måtte komme efter at de forhandlinger

men skal man stoppe blodsudgydelserne på jorden

de dele af regimet som i øjeblikket opfatter assad som deres eneste garanti

at den overgangsregering der kommer

så må sige at gå om ryggen på assad og lave en egentlig aftale

var grund til at præcisere fordi jeg nødigt vil have siddende på mig at det jeg skulle have sagt var at nu forhandler vi en løsning om syrien som indbefatter assad som en aktiv del det

punkt i den her debat venstre har sagt at man ville tage positivt imod det sf mener det ligger i

godt tænke mig at høre fra udenrigsministeren vil udenrigsministeren i dag fra folketingets talerstol kræve at tyrkiet åbner grænsen for genopbygningsudstyr ind

man kan begynde en egentlig genopbygning der hvor

have fået fjernet minerne en total åbning af grænsen forstået som at så fjerner man al grænsekontrol og så skal

styr på hvad der flyder over grænsen både den ene

det som herre nikolaj villumsen mener

er nok så kompliceret at det vil kræve en eller anden form for kontrol både den

der er mange ting der flyder over den grænse

derfor er der jo en eller anden form for kontrol nødig for at sikre at det der så kommer over er

da klart min opfattelse at selvfølgelig skal der kunne komme byggematerialer ind for at kunne genopbygge kobani jeg har heller ikke noget belæg for at tro at det

og halvtredstusind flygtninge fra kobani og jeg kan ikke se at de skulle

motivation end at de flygtninge kan vende hjem

bakke op om en klar udmelding fra udenrigsministeren om at der selvfølgelig bør åbnes det som jeg ved at kurderne i

opfordret til var at det var fn der styrede den grænseovergang så man sikrede at det var genopbygningsmateriale der kom over tyrkiet har jo bare ikke ønsket det endnu så situationen er jo den at der vil være bred opbakning hvis udenrigsministeren vælger at sende det signal fra folketingets talerstol i dag og det vil jeg bare klart opfordre udenrigsministeren til at

enhedslisten ønsker at gøre det til ene og alene den tyrkiske regerings ansvar og skyld

for længst er genopbygget så enkel er virkeligheden altså ikke som jeg lige forsøgte at redegøre for

regering har nægtet for eksempel røde kors

komme ind faktisk opererer røde kors

fra tyrkiet ind i syrien ifølge de oplysninger vi har fået fra røde kors vi har endda

får sat i gang med minerydning også kommer i gang derfor kan jeg ikke helt genkende billedet af

en tyrkisk regering som stiller sig aktivt i vejen for den genopbygningsindsats men at sende signalet om at vi ønsker den og selvfølgelig også forventer at tyrkiet samarbejder

til grund at en eller anden rolle spillede styret i damaskus det der jo er paradokset og tragedien i syrien og grunden til at man ikke har foretaget en militær intervention mod assad er at assad desværre støttes aktivt af både iran og rusland og derfor har vurderingen jo fra allieret side også fra usas side været at det at forestille sig en hurtig militær løsning

til assad næppe var muligt fordi han ville blive støttet aktivt af både iran og rusland sådan at man risikerer at eskalere situationen det gør jo ikke situationen bedre eller mindre tragisk men det er en forklaring på at man ikke har sat ind med militære løsninger

horisont eller vision at finde en fredelig løsning altså finde en forhandlet løsning på krigen i syrien og sørge for at der bliver en politisk løsning hvor alle parter inklusive kurdere er inddraget i de forhandlinger

tøndebomber sin befolkning og som i enhver forstand

også nødt til at gøre klart at sådanne forhandlinger ikke kan føre til at han er

sige en blivende magtfaktor i i syrien men men at vi ikke skulle forsøge at forfølge de politisk løsninger

danmark selvfølgelig arbejde aktivt for det som vi så drøfter i dag i denne debat er den lukkede tyrkiske grænse

være en grænse for naiviteten der må være en grænse for naiviteten når man ser på hvad virkeligheden reelt er

ja det kan de faktisk godt der er tusinde af dem der allerede har gjort det men vender de tilbage risikerer de at blive sprængt af miner som is har placeret

blive ramt af sygdom på grund af rådne lig under murbrokkerne skulle de blive syge

tyrkiske grænse for den er lukket for dem der kommer sparsom humanitær hjælp frem ja men der kommer ikke nok og der kommer ikke genopbygningsudstyr

om det er for meget at kræve at tyrkiet åbner grænsen for genopbygningsudstyr der bliver under debatten spurgt om det er for meget at påstå at tyrkiet har ansvaret for den tyrkiske grænsekontrol ved grænsen til

det er da ikke for meget at forlange af en allieret at danmark bidrager til at støtte de kræfter de kurdere den civilbefolkning

det der er for meget er at tyrkiet ikke har gjort det endnu

jeg kunne høre på venstre at man ikke vil foretage sig noget før regeringen tager initiativ

foretage sig noget i forhold til om der skal lægges et pres på den tyrkiske regering det synes jeg er et spændende synspunkt som venstre bør tænke over næste gang man kræver at flygtninge skal hjælpes i nærområdet realiteten er jo at tyrkiet har modarbejdet forsvaret af

bliver nødt til at kalde en spade for en spade og indse at når grænsen har været lukket i to en halv måned efter at kobani blev befriet

nok en grund til det så længe byen flyder med miner

fn selvfølgelig vil blive ved med at fraråde flygtningene at vende tilbage ligesom de lokale kurdiske myndigheder vil blive ved med at fraråde flygtningene at vende tilbage men skal ligene skal minerne fjernes

at grænsen åbnes for det udstyr der skal gøre det det kræver at der lægges et politisk pres et pres som danmark selvfølgelig også har et ansvar for at lægge jeg må sige at den holdning som dansk folkeparti i dag lægger for dagen

fra syrien i nærområderne klinger jo ærlig talt lidt hult når man hører

få en hjælpende hånd fra danmark i denne omgang de kan ikke få et politisk pres fra dansk folkeparti for at grænsen skal åbnes jeg må sige det undrer mig jeg må sige det undrer mig at

synes det er for meget at kræve at tyrkiet skal åbne den grænse der gør at flygtningene kan blive hjulpet i den by som de så gerne vil genopbygge jeg synes det er trist at vi står i

hvor det har været rigtig rigtig svært at få et klart

regeringen i forhold til et krav om at der skal lægges et pres på den tyrkiske regering et klart krav om at den tyrkiske regering skal åbne grænsen til

klart at vi skal starte i vores eget hjem vi skal starte i vores eget folketing med at kræve det vi skal følge op på den udmelding

også arbejde for at det pres lægges internationalt det står i den vedtagelse som enhedslisten har foreslået

ikke har åbnet grænsen der må være en grund til at det ikke er sket endnu

tror man at den tyrkiske grænse bliver åbnet ind til

til den tyrkiske regering så tror jeg ærlig talt man er naiv og så skylder man en forklaring på

i de seneste to en halv måned jeg vil klart opfordre udenrigsministeren til at tage debatten i folketinget i dag til efterretning

til at bemærke at der var et bredt ønske i folketinget om at der bliver lagt pres på tyrkiet for at åbne grænsen så det minerydningsudstyr og andet

rigtig positivt signal at sende fra

at sende hvis vi skal sikre at kobani kan genopbygges og at

forhandlingen er åbnet og jeg giver ordet til herre søren pind

og enkelte steder ændres lovgivning så den afspejler praksis enten i andre ministerier eller den praksis der er gældende i udenrigsministeriet det er alle bestræbelser venstre kan støtte jeg vil dog advare mod at forveksle det fremsatte lovforslag med en modernisering endsige en effektivisering af udenrigsministeriet

at der kommer mere politisk fokus og strategisk tænkning det er forhold vi har efterlyst hos den nuværende regering vi ønsker fortsat at der foretages et servicetjek af udenrigstjenesten men vi vil ikke i denne forbindelse stille os i vejen for den foreslåede revision af lov om udenrigstjenesten

det er på nuværende stadium i forhandlingsprocessen vanskeligt at vurdere hvornår direktivet kan vedtages det samme gælder rækkevidden af de lovgivningsmæssige foranstaltninger som en implementering i dansk ret i givet fald vil indebære herunder om det vil nødvendiggøre en ændring af lov om udenrigstjenesten inden for en kortere årrække

svare på det i dag eller kan men jeg vil gerne

om der kunne laves et eller andet notat om

tak og

alene på den meget meget gamle titel der står tjenestemænd altså vi har jo sandsynligvis i visse sektorer

aktiviteter ligeså mange kvinder så jeg vil gerne opfordre til at man finder et begreb der passer til nutiden og ikke til

tredive men ellers kan vi

søren espersen spørger så til det nye eu direktiv det er faktisk en sag vi har haft

flertal for at støtte det direktiv dog ikke dansk folkeparti og enhedslisten men det er lige før jeg vil tillade mig

en krig som risikerer ikke at have nogen afslutning i den nærmeste fremtid en krig som lige nu koster mange civile

at tage det meget alvorligt

rusland og sige at hvis ikke rusland stopper med deres storebrormentalitet

sender våben og så videre

galt og derfor er det også vigtigt at støtte op om

med sanktioner mod rusland

sådan at den russiske delegation ikke kan stemme vi har desuden også

de kan ikke deltage i forskellige komitémøder og så videre så alt i

forsøger vi faktisk fra den parlamentariske

at sætte hårdt mod hårdt ikke mindst rettet mod et land som rusland som ser det ud til ingen respekt har for blød diplomati men hvad sker der så i ministerkomiteen

der fortsætter man stadig væk den bløde diplomatiske politik som ikke har

resultater overhovedet og derfor må jeg indrømme at jeg er meget skuffet over

og bakke op om de tiltag som der er blevet gjort i den

at der sidder den russiske ambassadør stadig væk der sidder den russiske ambassadør stadig væk og kan holde resten af europa hen med snak

og kommer ud af det er ingen handling ingen resultater

man kan bare tage til moldova

som har været igennem noget af det samme som ukraine

er som om man bare sådan

nytter noget det er tydeligt at putins regime ikke har respekt for sådan

er også sådan at vi har de tre baltiske lande som jeg synes vi fra dansk side

er ude at rejse

de er nervøse for at hvis den adfærd

vi ser det endda også internt i rusland jeg havde selv

for at deltage i boris nemtsovs begravelse hvor jeg også fik mulighed for at tale

også siger at hvis ikke i tager fløjlshandskerne af

og beder de om at vi fra

vores tilgang til rusland og ikke mindst i vores vores tilgang til putin

den danske regering ikke

kan vi stå og fortælle om hvordan det er blevet endnu værre

er blevet endnu værre for alle de mange mennesker som lige nu er truet af den

som rusland har gang i

vi desværre ser en negativ

har jeg den klare holdning at at vi altså må gå ind og fokusere mere på et land som for eksempel georgien

jeg nervøs for at georgien lidt bliver et land a la armenien

ikke et land hvor der er en demokratiseringsproces i gang men et land hvor

og har sådan en slags semidemokratiseringsproces i gang

i hvert fald ingen af os der får noget ud af hvis vi

en af de organisationer som lever meget i det skjulte vi er jo en organisation som ikke får megen opmærksomhed vi er en organisation som

tror handler om europas union altså

er eus domstol jeg synes det er synd for europarådet jeg synes faktisk at europarådet har sin berettigelse

hvis det skal have nogen mening og ikke bare være en fin kaffeklub i

også nødvendigt at vi håndterer det som noget andet end en snakkeklub i dejlige alsace derfor vender vi tilbage til udgangspunktet

i noget konkret handling og lad os sætte ruslands regering stolen for døren og sige at hvis

sig demokratisk og ikke mindst lever efter de europæiske værdier som de selv har skrevet under på de vil opfylde da de blev medlem af europarådet så må det have konsekvenser og mange anderledes konsekvenser

nuværende for ministerkomiteen hvor man bare siger at vi må snakke os ud af det

ordføreren også mener at for eksempel fn skal begynde at fratage enkelte lande

stemmeret deres taleret og deres ret til at være rapporteurer og alle mulige andre ting når nu man

den her mærkelige tradition desuden vil jeg gerne høre hvilke andre lande er i risikozonen og hvilke andre lande mener

ordføreren burde have været i risikozonen for så

mærkelig en

med alle de resolutioner alle de krav der bliver stillet fra europarådets side for det er

hamrende ligeglad med alt hvad europarådet vedtager og kræver af rusland at det simpelt hen synes jeg må have en konsekvens

dialog med jer når det skal være på den måde der er ikke os der har frataget

blevet mere aktuelt i forhold til hvad europarådet

at der jo ingen enkel løsning er for europarådet men europarådet er

et relevant mødested for at få muligheden for at få

en dialog og en debat for

problemstillinger for hvis vi skal have

løse konflikten omkring ukraine skal det

en fri og en oplyst debat der skal foregå dialog

for de medlemmer som ikke nødvendigvis altid lever op til

de øvrige menneskerettigheder som som er vigtige

hvor han går ud og kritiserer i absolut skarpe vendinger hvad det er

afgørende at der fortsat

en del af europarådet og at man skal leve op til rådets konventioner

værn mod de mange brud på menneskerettighedskonventionen som vi desværre stadig væk ser ude i europa

for at forbedre forholdene for de mennesker som ligger under for den undertrykkelse og begrænsning

vigtigt at huske på europarådets primære opgave

stå fast om respekten for menneskerettigheder forsvare demokrati

en helt stor styrke og det skal vise at

der foregår i europarådet og det er vigtigt at den

russerne laver i europarådet og vores rolle

terrorismen og radikalisering og ekstremisme

det jo vigtigt at europarådet tager stilling til hvordan rådet kan spille en rolle

kræver det stadig væk at der er et samarbejde på tværs af de europæiske lande

er jo glædeligt at europarådet

europarådets styrke ligger at vi i fællesskab kan stå skulder ved skulder om centrale værdier

sammen som europæere

vores frihed og ytre os om vores demokrati og vores

frygt og terror ikke skal diktere hvordan vi indretter vores samfund såvel i danmark som i europa

det samarbejde vi har haft i delegationen og til ambassadøren og hans medarbejdere for det arbejde som som de laver dernede det er jo uundværligt

sætte præg på europarådets arbejde og det

evner der er i samarbejdet og arbejdet

resultater ud af andet end kan man sige

render europarådet rundt og vedtager resolution efter resolution som rusland er ligeglad med derfor synes

jeg vil stille et spørgsmål og det er hvor langt skal vi

trække en streg ikke i sandet men så i jorden

hertil og nu kan vores tålmodighed altså ikke række længere

dialogen der er midlet der er nogle andre der har nogle andre virkemidler i forhold til det her men europarådet er det eneste sted hvor man har muligheden

man kan løse nogle af opgaverne

hvad er alternativet alternativet er jo at der ingen dialog er

ingen deadline for hvornår der skal trækkes en streg eller

kommer i klemme i systemet altså de almindelige medborgere i de her lande

i forhold til menneskerettighedsdomstolen og de konventioner som vi faktisk kan støtte op om selv om

benytter sig af rådgivning og dialog i stedet for at der kommer ordrer oppefra det er når alt kommer til alt et sundt princip at bygge på når stater

det kan være at tingene tager lidt længere tid når man bygger det på rådgivning og dialog og man ikke hver gang når i mål men det er at foretrække frem for suverænitetsindskrænkende overnationale organer der kommer og peger fingre i tide og utide det er til gengæld et problem at visse dele af europarådssamarbejdet og jo ikke mindst den europæiske menneskerettighedsdomstol i så høj grad er med til at diktere politikker i de enkelte medlemslande det er hele tiden en svær balancegang i forhold til hvor meget internationale organer og konventioner skal bestemme over suveræne nationer for hvis de bestemmer for meget og

kan det stik imod hensigten virke indskrænkende på det nationale demokrati og så kan i dette tilfælde europarådet menneskerettighedskonventionen og domstolen med tiden udvikle sig til at være en del af problemet i stedet for at være en del af løsningen og sådan er det jo desværre nok gået allerede i dag i hvert fald langt hen ad vejen

er det rigtige for vores land fordi vi frygter mange gange ubegrundet at det er i strid med vores forpligtigelser over for

vi skal også passe på at vi ikke i den hjemlige debat bruger og misbruger europarådet til at fremme bestemte politiske synspunkter det skulle ikke være meningen med samarbejdet det synes

som eksempel har et bredt flertal i folketinget tidligere afvist at indføre et forbud mod heldækkende dragter i det offentlige rum

med henvisning til at det var i strid med menneskerettighederne det var det ikke

den europæiske menneskerettighedsdomstol bestemt og eksempel på hvordan socialistiske og også liberale politikere gemmer sig bag konventionerne i stedet for at tage den politiske diskussion for hvis man politisk er imod burka og det menneskesyn der ligger bag og samtidig er for danmarks forpligtelse over for europarådet

kan de to synspunkter faktisk forenes

har vi jo også lige fået justitsministeriets ord for det så her har der været efter vores opfattelse en positiv udvikling på menneskerettighedsområdet

selvfølgelig gerne kvittere for i den forbindelse vil jeg gentage mit partis opfordring til at indføre et sådant forbud så vi siger fra over for de kræfter der er i opposition til vores kvinde og demokratisyn for dermed at understrege at i vores samfund er det en del af omgangsformen at vi kan se hinanden at vi ikke dyrker de ting der skiller os ad jeg nævner den europæiske menneskerettighedsdomstols godkendelse af et sådant forbud fordi det understreger at vi inden for den europæiske

faktisk kan gøre nogle ting såsom at stramme op på rets og udlændingepolitikken og det bør vi gøre de partier der siger at de gerne vil stramme men ikke må på grund af danmarks internationale forpligtelser bør jo bruge dommen til at genoverveje deres position og til at udvise en større grad af vilje til at udfordre systemet for man kan faktisk godt vinde hvis argumenterne er i orden hvis europarådet skal bevare sin position og måske endda vinde lidt frem på bekostning af eu

sikre balancen mellem på den ene side sin opgave med at overvåge situationen i de enkelte medlemslande og på den anden side udvise større respekt for udviklingen i de enkelte medlemslande for udviklingen er jo ofte også udtryk for en bestemt folkelig vilje der er historiske religiøse og kulturelle forskelligheder i landene og derfor er der heller ikke én opskrift på det rigtige retssamfund og det rigtige demokrati den opskrift findes ikke og det skal vi ikke bilde os selv eller andre ind europarådet bør fungere med udgangspunkt i at de europæiske lande er forskellige medlemslandene er forskellige og med udgangspunkt i at rådet først og fremmest skal varetage europæernes rettigheder og ikke skal medvirke til en retsstilling hvor ikkeeuropæiske borgere bliver ligestillet med borgere i medlemsstaterne

det vil jo så være i ministerkomiteen i højere grad koncentrerer sig om nogle få kerneværdier overholdelse af basale retsprincipper frihedsrettigheder sikre velfungerende statsorganer bekæmpe korruption og medvirke til afholdelse af demokratiske valg hvor den valgte regering jo så efterfølgende får plads til at arbejde ud fra det mandat som vælgerne har

været inde på har også fyldt meget i europarådets arbejde inden for det seneste år rådet har på forskellig vis bistået ukraine på det praktiske plan hjælper rådet ukraine med at sikre en velfungerende stat hvilket blandt andet drejer sig om udarbejdelse af en antikorruptionspolitik reform af retssystem og

er også efter anbefaling fra rådet nedsat et panel som skal overvåge efterforskning af voldshandlinger begået i forbindelse med opstanden mod den tidligere præsident og dennes styre

jo også vigtigt at understrege at de gode tiltag kun kan fungere på sigt hvis der findes en løsning på rusland ukraine konflikten det er jo nøglen til det det vil kræve at rusland giver sig på en række områder at ukraine gør det samme at nato europa og usa også er villige til at indgå kompromiser

man taler i forhold til rusland generelt

de konsekvenser som det har for danmark så tror jeg også at det er vigtigt at vi viser at

villige til at opruste i forhold til vores eget militær

ikke gå ud og spare flere penge på militæret vi skal vise at vi også er villige til at forsvare vores land og vores allierede for det tror jeg også er noget af det som præsident putin

at den nuværende skrøbelige aftale om våbenhvile holder da dette må antages at være forudsætningen for en langsigtet løsning man kunne fremhæve mange andre ting men jeg tror at det skal være bemærkningerne herfra jeg vil dog afslutningsvis nævne at den danske regering jo

ikke er mulighed for at gøre mere i den såkaldte lars hedegaard sag jeg ved godt at det også er en del af redegørelsen karakteren

den tyrkiske regering har udvist specielt meget respekt over for danmark i den her sag og derfor har vi også fra dansk

side via den parlamentariske forsamling stillet spørgsmål til ministerkomiteen om netop denne sag vi ser gerne at regeringen redegør for hvad den har gjort i regi af europarådet og ikke mindst hvad der er kommet ud af det

også godt tænke os at vide hvad regeringen vil gøre fremadrettet i forhold til tyrkiet om det er en sag man også fra regeringens side vil forfølge i regi af

europarådet spiller som redegørelsen også lægger vægt på ikke blot en rolle i i forhold til den krise der

har udspillet sig i ukraine men også i forhold til fortsat og ufortrødent at sætte fokus på de værdier som europarådet netop er sat i verden for

fremme nemlig demokrati åbenhed og frihed samt mere håndgribeligt at forsøge at monitorere indsatsen for disse værdiers fremmarch og dette arbejde er nødvendigt for de her værdier er fortsat under pres og udfordres ustandseligt angrebene

og i frankrig er åbenlyse eksempler på det men endnu mere relevant i hvert fald nok i forhold til

europarådets arbejde er eksempelvis de tendenser

aserbajdsjan min

her arresteres journalister regeringen fører striks kontrol med landets medier og for nylig blev også radio free europe lukket ned i landet det kan jo som flere af mine ordførerkolleger

debattere netop frihed åbenhed og demokrati med med sådanne lande

de her lande fra det gode selskab men faktisk giver dialogen også med regimer som det aserbajdsjanske nogle væsentlige muligheder debatterne skaber mulighed for konfrontation mulighed for at inddrage helt aktuelle perspektiver fra de her regimers oppositioner som derved på en eller anden måde får et talerør i et internationalt regi hvor de ellers slet ikke ville have haft et talerør hvis vi afskar de her regimer fra at blive stillet til ansvar

når når man i europarådet og

får lov til at gå i dialog med og kritisere eksempelvis den tyrkiske regering for de angreb der

på journalister i tyrkiet i den seneste tid så giver det jo også skyts og støtte til dem

og aktivister der mener at tyrkiet må ændre kurs på den front ud over ud over muligheden for den kritiske dialog og for at

vil fremad i forhold til frihedsrettighederne men hvor der er arbejde der skal gøres montenegro er et eksempel på et land som har arbejdet ihærdigt på de opgaver der lå foran montenegro i forhold til at blive et fuldgyldigt medlem af europarådet og her har europarådets mål om frihedsrettigheder

inspireret og den monitorering der har fundet sted har været en hjælp og for nylig indstillede

i montenegro fordi landet nu lever op til så mange af europarådets principper

så arbejdet for demokrati og frihedsrettigheder er bestemt ikke lige

trækkes en streg i sandet således var jeg også en af de medlemmer i

forsamling der sammen med resten af den liberale gruppe stemte for at fratage den russiske delegation

manglende imødekommelse

hvis vi andre lande

eksempelvis danmark og ligesindede tager et ansvar på

også benyttes til at stille regimer til regnskab når det netop er det de har fortjent

skal strækkes så langt som overhovedet muligt men

er også nødt til at følge noget efter dialogen således mener jeg at der alt i alt er god grund til

bidrage til det mangfoldige arbejde som der redegøres for i redegørelsen og som danmark er en del af sit medlemskab af europarådet og bidrage til

de her indsatser forbedre debatten og forbedre arbejdet med at gøre det som europarådet jo er bedst til

monitorere de lande der gerne vil fremad i forhold til demokrati og rettighedsarbejde og samtidig kritisere og stille til ansvar når medlemslande ikke honorerer aftaler og ikke lever op til fælles værdier

eller ukraine som forbyder almindelige ngoer at arbejde frit

at snakke om den holdning de har til presse og andre ting hvor er grænsen for den slags ting og er er der

rusland har invaderet et andet land og

efter den dialog og jeg synes i den her sammenhæng det var fornuftigt at fratage russerne stemmeretten

mulighed for at andre delegationer kan få frataget

kampe og voldsomme uroligheder i ukraine og eskaleringen af konfliktniveauet mellem rusland og eu

nødvendigheden af institutioner som europarådet samarbejde og fælles institutioner på tværs af europæiske landegrænser er helt afgørende for at fremtidssikre europæiske borgeres ret til fred og sikkerhed og vores fælles forpligtelser

retsstatsprincipper og menneskerettigheder det seneste år har vist os at demokrati og fred aldrig må tages for givet det er noget vi løbende og vedvarende skal skal dyrke styrke og insistere på krisen i ukraine har domineret store dele af europarådets arbejde i to tusind og fjorten

sker også andre vigtige ting i regi af europarådet sf bakker op om at også danmark fortsat støtter valgobservationsmissioner og langsigtede indsatser

menneskerettighedsfremme i europa vi bakker op om en kurs hvor danmark

en central institution i europa for at styrke retsstatsprincipper og menneskerettigheder og fredelig sameksistens i europa

tider dystert ud og man bekymres over udsigterne til en ny kold krig desto vigtigere er det at bruge fælles institutionelle rammer og fastholde præmissen om at vi i europa lever i et skæbnefællesskab vi er som befolkninger forbundne uanset hvilken autoritær leder der sidder ved roret i en periode således også relationen mellem rusland og eu også derfor bakker sf helhjertet op om danmarks aktive engagement i europarådet det skal vi blive ved med og vi siger tak

det er grundlaget

det som europarådet hviler på

gå i krig mod tyskland for at sikre det danske mindretal i nordtyskland

kan danmark og det danske mindretal gå til europarådet og menneskerettighedsdomstolen hvis der er problemer det tyske mindretal og tyskland kan gøre det samme hvis de mener at

minoritetsproblemer i danmark menneskerettigheder og demokrati er ikke bare smukke idealer men konkrete værktøjer der holder krig og kaos fra døren desværre har både demokrati og menneskerettigheder trange kår i dagens europa borgerkrigen i det østlige ukraine hvor rusland

viser hvor slemt det kan gå selv i det moderne europa skal krigen i ukraine stoppes og freden sejre så kræver det en decentralisering i ukraine og demokratiske reformer i landet

en afgørende rolle at spille ukraines forpligtelser over for

konventioner er igen ikke bare naive idealer men værktøjer der kan skabe et alternativ til borgerkrig og oligarki det er vigtigt at danmark har støttet arbejdet med at opklare forbrydelserne på

mod fagforeningshuset i odessa det er dybt beklageligt at dette arbejde endnu ikke er færdigt og jeg vil gerne benytte lejligheden til at understrege at der påhviler den ukrainske regering et vigtigt vigtigt ansvar for at bidrage konstruktivt til det arbejde rusland skaber ikke bare problemer i ukraine problemer med menneskerettighederne i landet skaber også kø ved den europæiske menneskerettighedsdomstol det er dybt problematisk at lande som rusland aserbajdsjan og tyrkiet gang på gang dømmes for den samme forbrydelse

en ubehagelig tendens til at lande

sig inspirere af putins undertrykkende politik senest har ukraine indført en lovgivning mod ngoere der ligner den russiske udenlandske

menneskerettigheds ngoere anklages for at være udenlandske agenter det er blandt andet gået ud over norske ngoere som folketingets europaudvalg mødte da vi sidste år besøgte budapest mens eu har sovet i timen har europarådet gang på gang kritiseret den autoritære udvikling i ungarn

når vi ser krænkelserne ellers frygter jeg en skræmmende udvikling i eu landet hedegaardsagen har været meget drøftet herhjemme den attentatmistænkte dansker er forsvundet fra et tyrkisk fængsel

han stod til udlevering til danmark

udleveret til tyrkiske efterretningstjeneste der meddelte de danske myndigheder at han ville blive udleveret til syrien danske borgere skal ikke udleveres til syrien

attentatmistænkte dansker slet ikke sagen er ikke bare problematisk for lars hedegaard den er også et bevis på at tyrkiet ikke er en demokratisk retsstat

også problematisk at tyrkiet har afvist at samarbejde om sagen i europarådet tyrkiet forbryder sig imod europarådets konvention om udlevering derfor vil jeg opfordre udenrigsministeren til at rejse sagen ved den europæiske menneskerettighedsdomstol det vil ikke bare betyde at vi kan få en afgørelse i sagen ved den relevante domstol men også betyde at de demokratiske kræfter i tyrkiet kan få en hjælpende hånd fordi politisk indblanding i verserende retssager sker alt for ofte i tyrkiet det var skammeligt at aserbajdsjan under sit formandskab for europarådet groft krænkede menneskerettighederne landet er på vej i en helt forkert retning og vi skal tage kritikken fra

menneskerettighedsforkæmpere

mediefriheden ikke krænkes det er vigtigt at landene lader sig udsætte for kritik fra europarådet det er jo præcis den opgave landene har givet europarådet med deres medlemskab derfor bør vi også bemærke den voldsomme kritik som europarådet gang på gang har udtalt i forhold til

mens eu ufortrødent kræver sparepolitikken fortsat har europarådet slået alarm over sparepolitikkens menneskelige konsekvenser denne kritik kritik har været udtalt af menneskerettighedskommissæren og vedtaget af den parlamentariske forsamling det er bemærkelsesværdigt at vi lige nu har en konflikt mellem to former for europæisk samarbejde hvor eus økonomiske styring i landene får dem til at bryde deres forpligtelser over for europarådet danmark bør forholde sig til problemet og vi bør lytte til europarådets opfordring

som der jo netop er i en krise menneskerettighederne er ikke luksus men skal være der

det bliver desværre alt for ofte glemt både herhjemme og i eu landene

hører til den kreds af lande som altid har gjort en aktiv indsats for at fremme demokrati frihedsrettigheder og menneskerettigheder ikke mindst i europa

de mange gode indsatser der gøres men samtidig må man jo erkende og

afspejler de dilemmaer der ligger i netop arbejdet i en organisation som europarådet for

meget klart eksempel på i øjeblikket at lande ikke mindst store lande kan vælge at ignorere europarådets grundlag og resolutioner

at på den ene side er det vigtigt at vi fastholder

vi skal fastholde arbejdet i europarådet

må klamre os til i en tid hvor frihedsrettigheder og demokrati er truet rundtomkring så er det vigtigt at vi har en institution et forum for dialog en basis som vi kan bruge til at lægge pres på de lande som ikke vil respektere frihedsrettigheder og demokrati så ja det er vigtigt på den ene side fastholder dialogen men på den anden side må man også sige

som ikke vil respektere europarådets fundament resolutioner og beslutninger

et eller andet sted også have en konsekvens at de ikke gør det

mening giver det at vi har regler og vedtagelser og et grundlag og at man er med og forpligtet på deltagelsen i arbejdet

nær sagt så ikke vil lade det få nogle konsekvenser når man ikke vil følge det trods et stort pres

er til stede og så må vi fra sag til sag

kan reagere hele tiden

som nu lever i de lande hvor der ikke er den form for demokrati som vi gerne ser der er selvfølgelig

rusland og konflikten mellem rusland og ukraine i redegørelsen og i det arbejde der foregår i europarådet i øjeblikket det er jo ikke så mærkeligt det skal der også være omvendt vil jeg sige at det er lige så vigtigt at vi ikke fjerner fokus fra alle de andre indsatsområder som også er vigtige

ikke kun ser på om det lykkes at påvirke rusland i den situation

men at vi også ser på effekten af indsatsen i en lang række andre sammenhænge danmark deltager jo aktivt i

række vigtige synes jeg temadebatter

som grundlag for det videre arbejde alt det er vigtigt og jeg synes også det er vigtigt at vi holder fast i at det ikke må glemmes og det ikke må nedprioriteres fordi vi i øjeblikket ser den

aggression fra ruslands side som vi som vi gør

danmark meget konkret har været involveret i da vi selv har rejst den nemlig sagen om tyrkiets løsladelse af den formodede gerningsmand i sagen om attentatet mod lars hedegaard

i redegørelsen og jeg synes for kort for

villet medvirke til at

sagen ad den vej som vi har valgt at

spørgsmål til regeringen vil være hvad gør man så er der ikke flere redskaber er der ikke flere instrumenter som vi kan bruge det må dog være muligt stadig væk aktivt at bruge europarådet til at lægge pres på tyrkiet få en anerkendelse af

situation det vil jeg meget gerne høre udenrigsministerens

ruslands annektering af krimhalvøen og konflikten med ukraine europarådet har i en svær situation med en dødbringende konflikt mellem to af organisationens store medlemslande vist en stålfast robusthed i afvisningen af at ruslands annektering kunne danne grundlag for en ændring af krims status europarådet har konsekvent stået fast på at ruslands fremfærd over for ukraine er i lodret strid med folkerettens og europarådets bærende principper og under krisen har europarådet arbejdet for at konflikten skal løses gennem dialog og med fredelige midler hvilket er kommet

omfattende støtte til ukraine i landets omfattende reformarbejde for demokrati og at retsstat hvortil kommer regelmæssige dialogmøder mellem generalsekretæren og den russiske regering og også hårdere metoder er som bekendt taget i anvendelse for at opnå resultater blandt andet

i den parlamentariske forsamling

der må jeg så sige at den virkelighed som venstres ordfører herre michael aastrup jensen

ligget på den lade side og at den danske regering ikke fører en aktiv og ganske hård linje over for rusland må jeg desværre afvise som noget vrøvl ministerkomiteen har vedtaget den ene resolution

den anden den danske regering har i eu været blandt de lande der har arbejdet for ganske robuste svar på ruslands aggressive fremfærd i form af en sanktionspolitik som har haft en betydelig negativ konsekvens for ruslands økonomi og været med til at fastholde den kurs igennem hele perioden forskellige

organer har forskellige roller i den her situation i min optik er pisken om man vil bedst håndhævet gennem eu der har sanktionsmidler i

europarådet europarådet kan noget andet de kan udtale meget præcist hvad de forventer af medlemsstaterne det har vi gjort de kan så støtte den forurettede part aktivt i den reformproces som måske er det allerallervigtigste svar på ruslands aggression det har man gjort og endelig har man

på politisk niveau vedtaget resolutioner der præciserede at

selv om jeg fuldstændig deler venstres ordførers indignation over det der foregår

at jeg overhovedet ikke kan genkende at det skulle skorte på handling fra ministerkomiteens eller den danske regerings side danmark støtter

europarådet aktivt de konfliktløsende bestræbelser som en af de absolut største frivillige bidragsydere til europarådet og vi vil fortsat arbejde med at styrke reformerne både i ukraine

andre lande der er dybt påvirket at det her nemlig moldova georgien armenien og for den sags skyld også rusland selv hvor ordføreren helt korrekt påpeger behovet for reformer inden for mediesektoren altså frie medier

bekendt at danmark og jeg selv har taget et meget konkret initiativ til at arbejde for mere frie russisksprogede medier og mere uafhængige russisksprogede medier men det er rigtigt at det ikke er til at komme uden om at europarådets kerneværdier har været under pres i det forgangne år

ikke kun i forbindelse med konflikten i ukraine

række andre lande er demokrati menneskerets og retsstatsprincipperne udfordret

vil fortsat spille en konstruktiv rolle i europarådet med henblik på at sikre at organisationens ekspertise aktivt anvendes til at tilføre merværdi i det paneuropæiske samarbejde

på netop det terrorangrebene i paris og københavn i januar og februar to tusind og femten som også har sat vores værdier

alvorlig prøve og som følge

faktisk taget skridt til forberedelse af en handlingsplan for europarådets rolle i kampen mod terrorisme samtidig bliver ekstremisme og radikalisering et hovedtema på det årlige ministermøde der finder sted i

handlingsplanen skal styrke de juridiske værktøjer til bekæmpelse

og etablere konkrete mekanismer i uddannelsessektoren fængselsvæsenet og på internettet til forebyggelse og bekæmpelse af radikalisering fra dansk side vil vi selvfølgelig aktivt medvirke i

arbejde i europarådet der også flugter med regeringens nationale initiativer på området genvalget af generalsekretær jagland var en positiv begivenhed der understreger at medlemslandene holder fast i reform og effektiviseringssporet ikke mindst domstolens reformproces har skabt resultater og det må forventes at efterhånden som samtlige elementer

træder i kraft vil domstolen yderligere kunne nedbringe antallet af sager der venter på at blive afgjort lad mig afslutningsvis nævne at den europæiske menneskerettighedskommission er helt central for udviklingen af menneskerettighederne i det brede europa der er sammen i europarådet og disse stater har forpligtet sig til at deres borgere kan indbringe sager om krænkelser for den europæiske

optik i eu samarbejdet står respekten for menneskerettighederne også centralt menneskerettighedsdomstolens kontrol bør eu som en helt særlig organisation også kunne tåle

til dansk folkepartis ordfører og andre der har bragt

at jeg finder det absolut beklageligt at eu domstolens udtalelser fra december

rejser en række spørgsmål hvis afklaring kan komme til at forsinke eus tiltrædelse

at det er tilfredsstillende også selv været ude med en ganske klar kritik

andre områder hvor eu domstolen kunne styrke sit virke lad mig slutte helt af

hedegaardsag altså

her sige at den danske regering finder det fortsat uacceptabelt at vi ikke kan få klare svar

presser fortsat på i morgen vil der være et samråd i udenrigsudvalget hvor jeg vil få mulighed

redegøre mere præcist og også under mere fortrolige former for hvor den sag præcis står sammen med justitsministeren så jeg vil opfordre til

det er jo også et brud med alle fundamentale værdier i europarådet og der er så to tilgange

set hele den indledende analyse

kommer med men jeg tror at de sanktioner som eu i øjeblikket

jeg tror vi er nødt til med den ene hånd at udøve det pres og derfor har jeg også været fortaler for at vi opretholder sanktionerne og vedbliver med det og også er klar til

at skrue op for dem hvis situationen inviterer til det det er den ene del af vores politik med den anden

også af hensyn til de stakkels borgere på krim der jo ufrivilligt er blevet gidsler i hele det her stormagtsspil forsøge at finde en politisk løsning på det her vi er nødt til både at have den faste hånd og den åbne hånd

europa under anden verdenskrig og så videre

jeg ved hvordan den der retorik er fra formanden for udenrigskomiteen i dumaen

der er det bare jeg må sige at mod sådan en retorik og sådan en virkelighedsfjern

tror jeg altså ikke bare at dialog dialog dialog virker

rusland deres stemme eller måske ligefrem deres medlemskab af europarådet

vil være en kærkommen lejlighed for putin der jo er den ansvarlige for det der foregår i øjeblikket

se nu bare her nu

jeg tror bare det vil blive anvendt som en kærkommen

russiske propaganda vi forfølger sanktionssporet i eu vi forfølger målet om at få uafhængige russisksprogede medier der kan fortælle russerne

foregår og så forfølger vi og insisterer på at fortsætte dialogen

som minister

medlemsland har annekteret og besat dele af et andet medlemsland også har haft indflydelse på de såkaldte frosne konflikter som vi ser i moldova nagorno karabakh og georgien hvor der heller ikke kom nogen fremskridt i år to tusind og fjorten jeg vil ikke kommentere den skriftlige redegørelse meget mere for den er som altid et nøjagtigt billede af året der gik i osce

på den parlamentariske forsamling som ligger bag organisationen osce også kaldet osce

osce arbejder med sikkerhed gennem love regler og aftaler og alle disse tiltag

nu denne i ukraine derfor er osce

så vigtig men organisationen har den svaghed at der skal være enighed der skal ikke være enighed i

for her kan alle emner rejses og alle spørgsmål diskuteres danmark der er vært ved osces parlamentariske forsamling

arbejde det er derfor mærkeligt at

tre uafhængige institutioner uden at tale om

parlamentariske forsamling minister

for jeg ved at både ministeren selv og det apparat der står bag har stor respekt for osce

da man med rette kan påstå at

som arbejder på en demokratisk basis dette var selvfølgelig mest klart i sidste del af denne samling da

der kom med en klar og skarp kritik af ruslands aggression i ukraine

har som sædvanlig været blokeret i næsten alt der er prøvet på grund af ruslands og selvfølgelig også alle andre landes vetoret heldigvis kunne den parlamentariske forsamling give stemme til osce

folks virkelig kritiske meninger i osce

udpeget som ledere af valgobservationerne og der er ingen tvivl om at odihr har gjort en stor og en virkelig god indsats men det er skuffende at det bliver beskrevet som at parlamentarikerne kun bidrog som observatører vil vi i fremtiden have politikere til at deltage i observationerne må vi også give dem den credit de fortjener det er et stort og nødvendigt arbejde at lede en observation og det giver en ekstra legitimitet at det er en politiker der leder en valgobservation i betragtning

de to valg i ukraine kom den parlamentariske forsamling også frem med nogle af de største og mest udbredte missioner nogen sinde ledelsen af missionerne brugte flere ugers tid overalt i ukraine også i donetsk luhansk og andre dele af ukraine hvor der er

den første gang nogen sinde at osce havde observatører uden for et lands grænser og det var selvfølgelig ukrainerne der havde efterspurgt denne indsats jeg var selv på den ukrainske ambassade i moskva og oplevede dels ventetiden

det meget massive sikkerhedsopbud fra russisk side hvilket jo ikke ligefrem

lange strækning det eneste der bliver dækket af en sådan mission er rusland der kan pege

missionens udtalelser om at de ikke har set nogle russiske tropper

må udtale sig om

rette spørge hvorfor danmark har sagt ja til missionen hvis udenrigsministeriet selv er kritisk er vi i gang med at legitimere noget som vi ved ikke holder man dækker jo kun ti procent af grænsen jeg hører ofte i osce

at man efterlyser lande med en vestlig baggrund der vil invitere på valgobservationer hvis vi i højere grad skal give osce

skal man ud at arbejde de tidligere østlande er gode til at invitere men ikke mange af de gamle vestlige lande gør det det giver en ubalance der vil kunne give bagslag så minister skulle vi ikke som et gammelt demokrati åbne dørene for osce og lade dem overvåge et kommende folketingsvalg det tror jeg ville tjene både danmark og osce

er vi i bund og grund ikke med til at legitimere legitimere

en proces i stedet for at sikre os at der ikke kommer tropper og militært

det bunder ikke i manglende vilje fra organisationen som sådan men en uenighed blandt de

medlemslande der er er en del af organisationen og

i de sidste årtier har osce ikke helt haft den samme betydning

i europa og for sikkerhedssituationen som den havde under den kolde krig

men selvfølgelig også med med deltagelse af

lande som vi ikke normalt forbinder med europa

for at være valgobservatører og holde øje med at de demokratiske spilleregler bliver overholdt

i og med at det er så forskelligartede lande der er medlem af osce

traditioner ikke er lige så rodfæstet som som i vores del af verden og derfor er

har fyldt rigtig meget i i osces arbejde det forgangne år det fylder næsten også hele

at det er noget der har fyldt så meget

pris på osce også som et godt eksempel på på internationalt samarbejde

frie selvstændige lande der der

et samarbejde hvor man netop ikke pålægger

som jo netop er en organisation hvor man har

forskellige beslutninger så i dansk folkeparti holder vi godt fast i de internationale fora hvor hvor vi stadig væk optræder som som frie lande og

kan pålægges noget og derfor sætter vi

baggrund skal jeg også takke for det samarbejde jeg selv har deltaget i i osces parlamentariske forsamling det sidste år

følge af krisen i ukraine i radikale venstre hører vi dog ikke til dem der ikke mente at

før engagementet i ukraine

at tage fat på de andre aktiviteter

foregår inden for det demokrati og

kolleger her fra

fører det vestlige balkan videre mod demokrati

samt naturligvis som vi også har talt meget om i dag sikrer frie og

valgafholdelser og meget mere

flere andre ordførere fra flere andre af folketingets partier af at deltage i folketingets delegationsbesøg

repræsentationer i kosova serbien og bosnien

altså flere af aktiviteterne som faktisk virkelig imponerede mig

samle kosovas nordlige og serbiske kommuner med

den indsamling der er foregået i i bosnien af tusindvis af

våben fra borgerkrigen i nitten halvfemserne blot for at nævne et par eksempler

gode aktiviteter

i det østlige ukraine hvor jeg også var glad for og

fungerer godt selv når arbejdsvilkårene

vigtigt arbejde som som jeg også er glad for at danmark er en stor del af den seneste tid har

foregår i ukraine og og det forsøg der her er

at være mægler mellem ukrainerne og

at fungere som som en fornuftig

hvilket også selvsagt fylder meget i

så det på den måde vil blive gjort sværere

ligesom der også presses på i forhold til at få lov at lave flere observationsmissioner i lugansk og og donetsk uden at arbejdet hele tiden skal følges tæt af

det er bestemt ikke let men her

må danmark jo være et af de lande der også forsøger at få osce som organisation til netop at udbygge og forbedre det arbejde selvfølgelig i samarbejde med alle relevante parter det var også nogle af de ting som jeg selv forsøgte

forsamling holdt vintersession i

jeg tror de kolleger der var med kan bevidne at

ikke er så let på minister og regeringsniveau men derfor skal der selvfølgelig fortsat presses på

i en situation hvor der allerede er flere involverede parter så det går langsomt og det går trægt og nogle gange mister man jo nærmest tålmodigheden men både i tilfældet med ukraine

i forhold til at være til stede i forhold til uafhængigt at kunne observere monitorere og forhandle og det er et værktøj vi skal benytte og et værktøj vi skal spille vores rolle i at forsøge at gøre bedre tilbage er der bare at sige at for radikale venstre er samarbejdet i

herunder naturligvis osce umådelig vigtigt og vi er glade

danmark selv af et lille land at være løfter en stor del af ansvaret her

jo spillet en meget meget vigtig rolle i at forhindre mere ustabilitet i europa

der ingen tvivl om

kommunismens sammenbrud

en forestilling om at nu var alle konflikter

der ikke ville være behov for organisationer som det daværende

sig så at gå anderledes vi havde først den jugoslaviske borgerkrig og det mareridt der udspillede sig

vi har haft grænsekonflikter forskellige steder og nu til sidst er vi tilbage i noget som nogle har kaldt en ny kold krig

den kolde krig efter

ni og firs men vi er

afgørende at vi gør hvad vi kan for at forhindre at det udvikler sig sådan

derfor at det er så så altafgørende at

vi fra dansk side har et stærkt engagement i arbejdet i

det som man beskæftiger sig meget med

observerer valg man tager ud og laver forskellige projekter

som kan forhindre at konflikter udvikler sig jeg tror bestemt også

den diskussion der er nødt til at være mellem

alle parterne i den her konflikt

som ligesom kan gå ind

der er tillid alle steder fra

har fået en meget afgørende rolle at spille i hele ukrainekonflikten og også

fortsættelse af det vi har set på de sidste

ikke er usandsynligt så er der ingen tvivl om

får en stigende og vigtigere rolle at

at vi fra dansk side skal være opmærksomme på det og også

al den støtte det overhovedet er muligt at give til det det handler om at gå ind og monitorere

måtte have som ikke altid er helt perfekte

det er sådan og sådan og det udvikler sig sådan og

det finder sted i ukraine og jeg tror

vil få stadig flere af den slags opgaver jeg tror vi skal tage det som et udtryk for at

have en status osce har og

spille en sådan rolle derfor er vi også glade for den redegørelse som

prioriterer arbejdet

og fortsat vil

er for det er efter min mening de to vigtigste

jeg skal da lige love for at tingene har ændret sig siden

blevet kendt af mange selv om det er på en kedelig baggrund

spiller en væsentlig rolle fordi den netop har dialogen og konfliktløsningen som det centrale element og den fredelige sameksistens som mål

blev skabt under den kolde krig og desværre er vi nu i en situation hvor der igen

som i hvert fald i nogles sprogbrug

derfor er det også trist

er positivt at se at der trods alt er problemer der er løst i det forgangne år sidste år skete der

en forlængelse af mandatet mandatet for mediefrihedsrepræsentanten det er jo et meget vigtigt arbejde især i de her tider hvor der er lande som synes at det er staten der skal bestemme

og hvor man forfølger journalister i et uhørt omfang jeg tror dog ikke på ideen fra blandt andet udenrigsministeren om at andre stater skal bidrage til modpropaganda i for eksempel rusland

nervøs for at det vil få den modsatte effekt end hvad der er hensigten ytringsfriheden udvikles ikke via en via en kamp mellem putins propagandasendere og og propagandasendere finansieret af europæiske lande jeg tror mere på det skal være befolkningerne selv og de folkelige organisationer

arbejdet for ytringsfrihed så kan vi støtte de organisationer i stedet for det andet virker for voldsomt og der tror jeg netop putin ville kunne sige der kan i bare se propagandaen flyder ind fra dem der ikke kan lide os

er nævnt tidligere af andre nemlig

konsensus om religions og trosfriheden og ikke mindst styrkelsen af arbejdet med roma

og sintirettighederne den måde som de her mindretal bliver behandlet på er uacceptabel og det er derfor vigtigt at vi står sammen om

bekæmpe diskriminationen det samme gælder menneskehandel som osce

en væsentlig rolle når samfundet kommer i gang med reformprocesser demokratisering valg mindretalsrettigheder og kamp mod grænseoverskridende kriminalitet danmark fokuserer meget på

den konventionelle våbenkontrol

fortsat en vigtig opgave at overbevise alle lande om at

en situation hvor nedrustning af både atomvåben og konventionelle våben er nødvendig det er problematisk at russerne ikke kan forstå

cfe traktaten

ukrainespørgsmålet

der kan stilles alvorlige spørgsmål ved den afstemning der er blevet gennemført og vi må efter vores mening kræve at hvis der skal ske en ændring af nogle lande skal den slags afgørelser ske under international overvågning og efter internationale normer kampene kampene i østukraine er dæmpet væsentlig

er meget ustabil der er ingen helte i den her forfærdelige konflikt putin blander sig uacceptabelt i ukraines indre anliggender og puster til ilden i konflikten mellem den ukrainske regering og det russiske mindretal men den ukrainske regering er ikke særlig villig til at finde løsninger og har ikke behandlet sine mindretal ordentligt

decentralisering og sikring af mere demokrati i ukraine hvis freden skal sikres men også eu og nato har spillet med nogle muskler de ikke

og har skabt falske forventninger

kredse i ukraine om at de kan få et medlemskab af både

mod øst siden da er der sket en del

polen tjekkiet slovakiet slovenien kroatien ungarn bulgarien albanien makedonien estland letland litauen er alle blevet medlemmer af nato det vil sige at ordene fra usas daværende udenrigsminister ikke var meget værd i den aktuelle situation jeg nævner det her fordi det er vigtigt at vi også kigger lidt på hvordan tingene har udviklet sig hvis vi vil ændre vores modstanderes adfærd for eksempel ruslands må vi sætte os ind i deres tankegang ikke for at overtage den men for at forstå bevæggrundene og for at blive bedre til at ændre det

vi er nødt til at aflæse ruslands frygt og nervøsitet for hvad der kan ske hvis vi vil medvirke til at løse konflikten og der synes jeg at selvkritik fra både eu og nato ikke var en dårlig ting i den her aktuelle konflikt det er svært at spå om hvor det kan ende men sikkert er det at netop osce kommer til at spille en væsentlig rolle

skal have en mere central rolle i de kommende år hvis ukrainekonflikten skal løses i år fylder osce

fyrre år og jeg synes vi skal gøre alt hvad vi kan som nation for at fremme at

får den freds og konfliktløsende rolle som vi har så stort behov for lad vores mål for

får lige så mange ressourcer som for eksempel nato til styrkelse af organisationens evne til at sikre fred konfliktløsning nedrustning og fremme af menneskerettigheder og ytringsfrihed så herfra er der fuld opbakning til fortsat

det har den været siden den kolde krig

skal vel også sige her ligesom i diskussionen om europarådet at der

man kan være med i osce og alligevel vælge at se bort fra de målsætninger det arbejde og de vedtagelser som

rent faktisk gennemføres i osce sådan

skal jo aldrig undlade at have en dialog

er det jo vigtigt at vi samtidig med at vi gennemfører sanktioner også søger at

jeg synes

fru liv holm andersen var inde på det for lidt siden

i forhold til det vi oplevede på den parlamentariske forsamlings møde i wien for nylig

det var sådan at rusland på det nærmeste ignorerede

at få en reel dialog om de problemer

der knytter sig til konflikten mellem rusland og ukraine

virkelighedsfornægtelse fra de russiske repræsentanters side men det skal fortsat ikke forhindre os i at have møder at have en dialog

noget mindre ambitionsniveau der er på en række områder på grund af krisen i ukraine jeg bemærkede

redegørelsen om europarådet men jeg synes at det er som om

opgivende holdning det er den tone

af krisen i ukraine og mellem rusland og ukraine ikke ser bort fra alle de andre udfordringer og vigtige opgaver man

det samme som at lade rusland diktere os til at nedtrappe indsatsen på en række andre områder så det er vigtigt at vi holder fanen højt også på de andre områder

et synes jeg lidt underligt fravær af nogen form for reference til arbejdet i det der hedder permanent council i wien

det er fordi man bevidst vil have lukkethed om hvad der foregår

undlade en dialog om det eller hvad er årsagen til at man slet ikke ser arbejdet i permanent council afspejlet i redegørelsen det vil jeg gerne høre ministerens

ligesom peter juel jensen også den bemærkning når vi nu taler om det vigtige arbejde der foregår ikke mindst

overvågning af grænsen mellem rusland og ukraine

grænse som man rent faktisk overvåger jeg

mig fortælle at observatørerne ikke må bruge kikkert så er det jo ikke meget

så der er måske behov for der at vi presser på for at få bedre observationsmuligheder en sidste bemærkning går på den parlamentariske forsamling som jeg også synes

overfladisk berørt her for det første

jeg at det er en fejl at man kun nævner at der er tre uafhængige institutioner i osce der er jo altså en fjerde nemlig den

forsamling der vel om nogen må siges at være en uafhængig institution

skriver et udkast til redegørelse

være opmærksomme på til næste gang det må vist være en fejl der har indsneget sig der

at redegørelsen mangler at afspejle den store indsats som parlamentarikere gør i valgobservationer ikke mindst i ukraine det er faktisk parlamentarikere

dermed synes jeg ikke at man giver den parlamentariske forsamling der i øvrigt har hovedsæde her i københavn

og et vigtigt forum til at drøfte og adressere et bredt spektrum af demokratiske menneskeretlige og

europa og som flere ordførere

der har demonstreret den vigtige rolle som osce er i stand til at udfylde men jeg er helt enig med herre lars barfoed i

områder kan og bør prioriteres

besidder mekanismer til konflikthåndtering og konfliktløsning som har vist sig meget anvendelige i mange kriser

pt osce bidrager med en mangesidig indsats i ukraine diplomatisk bidrager

gennem den trilaterale kontaktgruppe med rusland ukraine og

formandskabet som deltagere og den særlige monitoreringsmission smm er den største internationale tilstedeværelse i ukraine og spiller en afgørende rolle i

samt facilitering af dialog mellem konfliktens parter lokalt smm missionen er så at sige det internationale samfunds øjne og ører på stedet ligesom

har fået en rolle med at observere

tilbagetrækningen af tunge våben det er jo helt korrekt når både herre peter juel jensen

også dansk folkepartis ordfører konstaterer at det selvfølgelig er en overvågning der er sporadisk det er ikke bare

komme til at legitimere noget man ikke kan stå inde for men her har vurderingen jo altså været

være klar til at kunne udvide området og være til stede

man i det øjeblik øjeblikket måtte komme kan gøre det har vejet tungere end bekymringen for om det kan blive

arbejde aktivt for fra dansk side har vi i to tusind og fjorten støttet osces aktiviteter og missioner i ukraine både med finansielle bidrag og ved sekundering af personel det samlede danske frivillige bidrag til smm missionen beløber sig

antallet af danske smm observatører

i forbindelse med gennemførelsen af præsidentvalget i ukraine i maj to tusind og fjorten og dernæst parlamentsvalget i oktober

har osce’s kontor for demokratiske institutioner og menneskerettigheder spillet en vigtig rolle i

ganske rigtigt også en vigtig uafhængig institution og jeg er faktisk enig med både ham og herre peter juel jensen i

i at det er et unikt bidrag

egen krop om jeg så må sige

også en meget vigtig information der går den anden vej nemlig som debatten i dag bærer præg

med en øget indsigt

men altså ukrainekonflikten har optaget det meste af osces dagsorden i to tusind og fjorten og har betydet at ambitionsniveauet på andre områder har måttet sænkes og jeg er som sagt

at det er ærgerligt det er nok udtryk for en virkelighed

sværere at opnå den nødvendige konsensus blandt osces syv og

deltagerstater om nye osce beslutninger og tiltag blandt andet og ikke mindst inden for menneskerettighedsområdet og det er jo den metode som

der er det trods alt opløftende at det alligevel er lykkedes at etablere enighed om osces store indsats i

i fremadrettet at sikre alle landes efterlevelse af osces værdier principper og forpligtelser også

jeg kan garantere for at det er et vigtigt arbejde som vi fra dansk side vil engagere os i det er også derfor at vi engagerer os i formidling og presseaktiviteter ikke i modpropaganda

målet vi skal ikke lave modpropaganda som svar på ruslands propaganda vi skal bare sørge for at de uafhængige medier der er til stede får mulighed for

foretage deres egne uafhængige valg af fakta og at de får en reel redaktionel frihed

data endelig

forslag om eventuelt at invitere

for sig er en besnærende

vil dog tage det store forbehold at som virkeligheden ser ud i dag og da der er begrænsede ressourcer i osce som organisationen med god ret

sådan som verden ser ud i dag så ideen vil jeg tillade mig

med hjem men måske først eksekvere

hvad ved jeg en to eller flere år

ikke sætte tid på lige nu men tak for debatten og de konstruktive

på valgobservationer så hvis vi på nogen måde skal have en mulighed for at få indsigt i hvordan de gamle østlande

skyder demokratiet i gang og hvor langt de er nået osv så bliver vi altså også nødt til at

invitere og så er det måske ikke sikkert at gæsterne kommer

i hvert fald haft chancen det var en bemærkning så har jeg også et ganske kort spørgsmål den femte september blev

eller er det noget som ministeren er opmærksom på og er det noget ministeren vil diskutere

pres på rusland for at få vedkommende fri så vil vi gerne det og

jeg ved desværre lidt i stampe men for nu at svare konkret på spørgsmålet

at det selvfølgelig er estland selv der har ledelsen

lade sig gøre i balancegangen mellem pression men også dialog med de

indsigt at når retorikken bliver skærpet for meget så går man altså over og bruger andre metoder så det gælder jo om at vi bakker op om vores gode venner i de baltiske lande og

for at lægge et fast og moderat pres

alene og argumentere at sin grænsevagt hjem igen og derfor har man brug for at alle gode venner istemmer

med permanent council som jeg ikke synes ministeren reagerede på altså min efterlysning af at det også fylder noget i redegørelsen for det er dog en ganske væsentlig del af det samlede arbejde

behov for at skabe noget transparens omkring arbejdet

council i wien så kunne ministeren ikke overveje i hvert fald fremadrettet

sikre at det også får en vis fylde og måske arbejde for at det det netop bliver mere

transparent så man i højere grad kan se arbejdet der som en del af det samlede arbejde

vi nu henter mandat til vores politikker det betyder at det

operative udførende organ vi har i osce det er der politikken kommer til udtryk om man vil hvis man kan synliggøre det

og også

så vil vi meget gerne gøre det men sådan set kunne

jo i praksis bliver fastlagt i permanent council